morten marinus marlene borst hansen lisbeth bech poulsen leif mikkelsen og mike legarth og vi kan stemme nu

jeg slutter afstemningen for stemte

hundrede og fire imod stemte otte

vi har hele tiden haft den holdning at folketinget bør

vi får der foregår nogle ting ude

i det europæiske landskab som er meget interessante for danmark der foregår en diskussion i england i forhold til

tilknytning til et eu samarbejde hvor nogle lande

frankrig af hensyn til euroen ønsker et meget stærkere integreret samarbejde specielt om det økonomiske for at redde euroen englænderne vil øjensynlig en

form for mere fleksibelt samarbejde hvor de kan have en løsere tilknytning i en eller anden sammenhæng det

også den britiske premierminister david camerons

tale i morgen i rotterdam i

holland om lige præcis de her spørgsmål

der foregår derude er som gør det utrolig interessant

analysere hvor danmark så bør placere sig i forhold

til hele den her udvikling og den diskussion

statsministerens gøren og laden i forhold til de her spørgsmål og en af

tilbage kan man vel nærmest sige til europakollegiet i brügge hvor statsministeren med meget meget stor begejstring holdt en tale og fik

i sit liv jeg må sige

mulighed for at forandre de ting

statsministerens bedste tid havde været tiden på kollegiet

i brügge det falder jo fint i tråd med statsministerens forsikringer i starten af sidste år om at statsministeren er

det første der kommer statsministeren i hu er nok det europæiske

at statsministeren dér gjorde det klart at det nok var udtryk for

se det er jo lige præcis kernen af det som vi også skal forholde os til i danmark i forhold til det jeg startede med

med den britiske premierminister david cameron og

spidsen og den tale der kommer i morgen vi glæder os meget til debatten

det var det år hvor jeg mødte den mand som

hen blev gift med og som er far til mine børn så det var en rigtig god tid det vil jeg godt indrømme over for herre kristian thulesen dahl jeg håber at han har lignende minder i sin

tilværelse men vi skal til noget helt andet vi skal diskutere eu

med store udfordringer den økonomiske og den finansielle krise har sat fællesskabet under pres men samarbejdet har vist at det fungerer også når der er modvind danmark er et lille land med en åben økonomi

er vi jo helt afhængige af den økonomiske udvikling der er i europa og i resten af verden et stærkt eu og en stærk euro er af central betydning for vækst og beskæftigelse i europa og i danmark og et styrket eu samarbejde er derfor også en vigtig del af løsningen på krisen

på et fleksibelt samarbejdsområde

i vidt omfang af fleksibilitet

det er ikke vil jeg godt understrege en politisk udmelding det er en faktuel konstatering jeg mener ikke det er noget vi skal frygte men vi skal

ikke ignorere det for det

danmark nogle muligheder

eller et eu i flere hastigheder er ikke et mål

når alle syv og tyve lande optræder sammen og det synes jeg vi beviste mange gange under det danske eu formandskab sidste år derfor ser jeg sådan på det at fleksibilitet er en sidste udvej

vigtigt når vi taler om et eu i flere hastigheder eller fleksibel integration

skal der være et klart formål det vil sige at fleksibel integration aldrig må blive et mål i sig selv

skal fleksibel integration være baseret på integritet det vil sige at der ikke skal sættes spørgsmålstegn ved det som entydigt hører under de syv og tyve lande

værdier vores fælles institutioner og det indre marked

de kerneområder der binder os sammen i europa

alle det vil sige at

er

så længe vi overholder de tre grundlæggende principper

eu vi støtter en styrkelse af det europæiske samarbejde

aktivt og konstruktivt i forhandlingerne

vi skal selvfølgelig vurdere nye initiativer fra sag til sag men vi har et grundlæggende ønske om at danmark skal være så tæt på kernen i europa som muligt

samarbejdet har udviklet sig det var også begrundelsen da eu fik nobels fredspris for nylig med flere medlemsstater og stadig flere samarbejdsområder må vi også sige at det har været en udfordring at fastholde rammen men at det hidtil er lykkedes eu har stået over for sin hidtil sværeste prøve i den økonomiske og finansielle krise og har også bevist sit værd nu er det spørgsmålet om styrkelse af den økonomiske og monetære union der har sat fornyet gang i overvejelserne om udviklingen af eu samarbejdet

for fleksibilitet spørgsmålet er som statsministeren netop var inde på hvordan danmark skal stille sig i den situation for regeringen er det vigtigt at den nødvendige udvikling af eu ikke fører til kunstige skillelinjer mellem medlemsstaterne eu er ikke en klub med a og b hold vi samarbejder fleksibelt på kryds og

tværs nogle af os har en løsere tilknytning til dele af samarbejdet end andre

har vi en fælles kerne de fælles institutioner de fælles værdier og de fælles politikker i debatten har medlemsstaterne forskellige udgangspunkter for deres overvejelser i den ene ende har vi en række eurolande som har styrket deres samarbejde

dele en del af det intensiverede samarbejde gennem

finanspagten betyder det så at man i eu sammenhæng bare sådan

vælge og vrage mellem samarbejdsområderne som om det var en buffet på en restaurant nej

farlig illusion eu er ikke et tag selv bord men en samlet pakke de fælles politikområder hænger tæt sammen og hvad ville der ske hvis nogle lande bare meldte sig ud af centrale krav på miljøområdet det sociale område eller statsstøttereglerne det ville kunne have omfattende konsekvenser for eksempel for det indre marked et stort flertal i folketinget har givet hinanden håndslag på at det er en klar dansk interesse at engagere sig i et aktivt stærkt eu danmarks interesser og værdier varetages bedst gennem et forpligtende

vores medlemskab af eu giver os den stærkeste platform for medindflydelse når det gælder udviklingen af europa ved at bidrage og deltage konstruktivt skaber vi de bedste forudsætninger

derfor ønsker vi i regeringen et danmark der er så tæt på kernen som muligt i eu

det gælder økonomisk og politisk når der skal indføres nye retningslinjer for det indre marked eller nye regler for energieffektivitet eu medlemskabet giver os nogle store muligheder og vi bør bruge dem offensivt vi skal ikke som danmark være skræmte og kun diskutere hvad vi ikke vil være med til men vi skal diskutere hvor vi kan være med til at præge den europæiske udvikling hvad der grundlæggende er i

også vigtigt at vi er en troværdig forhandlingspartner danmark har løbende opbygget troværdighed i samarbejdet gennem konstruktivt engagement og det vil sammen med den tillid som danmark blandt andet i kraft af sin ansvarlige økonomiske politik nyder styrke vores muligheder for indflydelse ved deltagelse i finanspagten demonstrerer danmark i praksis at vi er parate til at løfte vores del af ansvaret vi har også i forbindelse med forhandlingerne om banktilsynet vist at danmark er på banen vi søger indflydelse og der bliver også lyttet den aktive linje vil regeringen fortsætte det vil blandt andet ske med udgangspunkt i den europapolitiske aftale som vi kender det så godt gennem mange års dansk europapolitik aftalen bygger på et bredt flertal i folketinget

jeg ser frem til at vi inden længe drøfter det fremtidige indhold men det gælder samtidig også den brede diskussion ude blandt danskerne vi har et ansvar for at eu ikke alene er noget der bliver diskuteret i bruxelles

vi må sikre at vi er i aktiv diskussion og dialog med danskerne jeg forsøger selv med min danmarksturné at bidrage til en løbende offentlig debat det sidste halve år har jeg rejst rundt i landet fra bornholm til esbjerg brønderslev og næstved for at tage eu debatten direkte med danskerne jeg har besøgt kantiner og klasseværelser og fået muligheden for at svare direkte på danskernes spørgsmål håb og bekymringer og har haft mulighed for at lytte til hvad danskerne gerne vil når det gælder eu debatten om danmarks rolle i eu er vigtig derfor ser jeg også frem til den høring som folketingets europaudvalg vil afholde om den økonomiske krises konsekvenser for eu samarbejdet og danmarks placering i europa også det tiltag vil forhåbentlig danne et godt grundlag for en bred debat i folketinget og i resten af danmark når det gælder de vigtige eu

professor peter nedergaard havde i

børsen tilbage i september sidste år

aldrig kan være et mål i sig selv

skriver hvis hvis fleks europa bliver fremtiden som meget tyder på stiller det de danske undtagelser fra eu samarbejdet i et ganske andet lys end hidtil undtagelsen vedrørende euroen undtagelsen vedrørende eus forsvarsdimension og undtagelsen vedrørende det retlige samarbejde kan sagtens tænkes som værende af permanent karakter uden at danmark af den grund er et ringere medlemsland i eu ja man kan måske ligefrem argumentere for at danmark via de fire undtagelser banede vejen for et fleks europa som i stedet for at fragmentere eu bliver eus overlevelse

hvad er egentlig målet med eu samarbejdet er målet med eu samarbejdet at have et samarbejde der bygger på så

hvis man lige træder et skridt tilbage fra den der daglige trummerum

egentlig er vi vil være en del af hvad det

er det en verden der bygger på demokrati det er en verden der bygger på folkestyre

i så høj grad som overhovedet muligt

bredt folkeligt mandat hvis man har det udgangspunkt

skal hvile på et bredt folkeligt mandat

er noget med at man skal overtale folket til at gå med ud fra at alternativet er meget værre så nu må

er det så rigtigt at sige at fleksibel integration i eu samarbejdet aldrig kan være et mål i sig selv eller skulle man i virkeligheden sige jo det er netop et mål i sig selv at man udvikler et eu samarbejde hvor landene kan samarbejde om det deres befolkninger

hvis man ønsker rigtig mange medlemmer i eu det har man jo ønsket man har ønsket en udvidelse af eu der tager stadig flere lande med i eu samarbejdet er logikken jo også

bliver nødt til at respektere at der er ting

ikke kan være fælles om hvor landene ønsker

håndhæve national suverænitet derfor må jeg bare anfægte

have fleksibel integration fordi det gør at landene samarbejder mest muligt om det der er bred folkelig opbakning til det betyder selvfølgelig

også i modsætning til det statsministeren ønsker et opgør med romtraktatens tanker om en stadig snævrere union som involverer alle

er en midlertidig placering for danmark

permanent situation for os handler det

om at man opbygger et mangfoldighedernes europa et europa hvor der er plads til befolkningernes forskellighed

det hele på stadig flere områder det er i virkeligheden at tage hensyn til det demokratiske i

det demokratiske i eu det er også det

vi nu har en historisk mulighed for

muligvis indenrigspolitiske taktiske

ting i forhold til at komme op imod et ukip der bliver stadig større og så videre

så gør det englænderne gør at danmark får nogle nye muligheder hvis vi vil

det ensrettede europa vi vil hellere et europa hvor landene bevarer national selvstændighed end et tysk fransk baseret der i højere og højere grad bliver nødt til

centralisere beslutningsprocesserne for at redde euroen vi får nogle valgmuligheder

og vi håber selvfølgelig at vi vælger den engelske kurs jeg

forslag til vedtagelse på vegne af dansk folkeparti og liberal alliance

i storbritannien pågår et arbejde med at udrede landets relation til eu og muligheden for at eu kan rumme lande der ønsker deltagelse i et slankere samarbejde folketinget ønsker at danmark aktivt skal støtte storbritanniens bestræbelser på at skabe en demokratisk zone i eu med fokus på fred frihed og et indre marked folketinget konstaterer at den danske befolknings nej til euroen er blevet krænket ved en række overdragelser af suverænitet og kompetence til eu konkret slår den danske protokol fast at vi ikke agter at deltage i den økonomiske og monetære unions tredje fase

folketinget pålægger regeringen at respektere danskernes nej til euroen

tilbagerulle aftaler der ikke lever op til

i england er der jo to linjer

også er i danmark der er en social kritik

sociale rettigheder og så er der en konservativ kritik der går på at eu bestemmer for meget at det er for socialt at det er noget skidt at tage hensyn til arbejdstagerrettighederne men man vil gerne have et indre marked

have et indre marked betyder det så at der ikke er problemer med social dumping skal vi ikke gøre noget ved det altså hvad vil

når det er fra lande med et markant lavere lønniveau end det danske fordi det medfører en meget stor risiko for løndumping i danmark vi ser

for mange danske arbejdere er at de presser lønningerne nedad hvis ikke de direkte

job der mener vi da at vi bør have

muligheder for at regulere selv

første formål her er jo at få igangsat den proces som man også

vi anerkender jo at når vi ønsker at det her skal hvile på en bred folkelig opbakning så handler det mest af alt om at man er villig til at igangsætte en proces hvor man respekterer at

en indholdsmæssig debat om hvad vi skal være en del af og hvad den proces så ender med er jo et åbent spørgsmål der vil vi selvfølgelig blande os alt hvad vi kan ligesom jeg ved at andre vil

og så må den jo ende der hvor den skal ende forhåbentlig også med folkeafstemning hvor danskerne kan

gerne være med i det indre marked eller vil

bryde med det indre marked fordi det

hvad dansk folkeparti egentlig vil og hvis det er det samme som de konservative

bliver forholdene på danske byggepladser jo markant ringere og det ville være rigtig trist når vi i forvejen ser

det betød at vi så kunne føre vores egen selvstændige udlændingepolitik da vi så i to tusind og

det for os drejer sig om er punkt en at få igangsat en proces hvor man respekterer at vi skal have et europa hvor landenes medlemskab af eu bygger meget mere på folkelig opbakning på det befolkningerne vil punkt to

punkt tre så må det meget gerne ende med en folkeafstemning og der kan alle jo byde ind med de forskellige ting de ønsker og

problemerne med løndumping og det er en af de ting vi ønsker at få mere national suverænitet

vores regler bliver trådt under fode der håber vi da først og fremmest hvis

at vi nu skal have en proces ligesom man har det i england hvor man område for område diskuterer

man ønsker at være medlem af og hvor det er man ønsker at genvinde national suverænitet hvis

indholdsmæssig diskussion om de enkelte områder som også herre per clausen her nævner det vil gøre at man vil få dage hvor man kun diskuterer det og finder ud af hvad i dansk interesse der

som vi håber kan komme til folkeafstemning til sidst det ville jo være en måde at prøve at demokratisere det her på en måde at sikre at folk kan engagere sig med nytte i stedet for linjen der bare hedder vi skal alle sammen være med i det hele til sidst

været brugt som påskud

sikre at man kan sælge varerne til hinanden

per clausen og andre til en indholdsmæssig debat om de enkelte områder for at finde ud af

det bedste for danmark spørgsmålet her i dag

til at igangsætte processen ligesom i england

her i danmark for at demokratisere processen

er jo for længst blevet et organiserende princip i den europæiske integrationsproces jo flere vi

jo mere har vi fået behov for fleksibilitet

eller imod det hele er for længst

har allerede sagt nej tak til euroen og kommer derfor heller ikke til at deltage i den udbygning af den økonomiske og monetære union som jo i øjeblikket foregår

et eurokammer i europa parlamentet

fleksibel integration er kommet for at blive og

til at give diskussionen en ny dynamik

to og halvfems bad om de fire undtagelser

at eu landene i fællesskab kan blive enige om nogle principper om fleksibilitet

have lov til at stå på senere hvis man

hvis lande sikrer sig konkurrencefordele ved at stå af

godt få lov til at stå uden for miljø og klimareglerne som sådan på grund af jeres overordnede kulindustri

det indre marked jo langsomt men sikkert gå i opløsning og det er vi altså ikke tilhængere af

for som hovedregel kræver de problemer som eu landene står over for at de syv og tyve lande holder sammen

agere på den globale scene

det har vi altså meget svært ved at se

så at holde tungen lige i munden og også være fuldt opmærksom på hvad denne diskussion drejer sig om

at eurolandene for

og ingen er blevet tvunget til at deltage mod deres vilje

altså at eu bliver det her tagselvbord hvor medlemsstater kan tage de retter som de kan lide og lade de mindre delikate stå det er altså en illusion med stort i den

mere fleksibelt eu er storbritanniens

resulteret i kein anschluss unter dieser nummer

som det store pressionsmiddel

til at få indrømmelser sandsynligvis er gået op i røg risikerer han jo også at stå med en meget tynd genforhandlingsaftale så hvem ved måske kan det så i sidste

afstemning og måske vil det så føre til at storbritannien pludselig sætter medlemskabet over styr

ikke kan få nogen mærkbare indrømmelser

være camerons rejsekammerat på grund af krisen har vi mere end nogen sinde før brug for et velfungerende indre marked og vi har brug for at der igen bliver tillid til euroen og europas økonomi

venstre socialdemokraterne det radikale venstre sf og det konservative folkeparti skal jeg læse følgende forslag til vedtagelse op

samarbejde med danmark som et centralt medlem

med en åben økonomi bliver dybt påvirket af udviklingen i resten af europa og verden eu er vores stærkeste platform for medindflydelse herpå

alle medlemslande optræder sammen

og understreger at alle lande skal

i en situation hvor danmark ikke ønsker at deltage i et konkret fleksibelt samarbejde

at man også respekterer at det skal hvile på et folkeligt mandat

nødt til at hvile på hvad befolkningerne synes det er relevant at samarbejde om og hvis man har som mål at

samarbejde kun må være den sidste udvej så respekterer man ikke at det skal hvile på det der er bred folkelig opbakning

vi jo behov for at vi får skabt et mere velfungerende indre marked og får investeret mere i forskning og uddannelse det kan vi kun gøre i fællesskab også når vi skal agere på en global scene men når det så er sagt

ikke på nogen som helst måde er folkelig opbakning til at de skal ind i euroen og så står de jo

at sige er den realistiske tilgang til det og som vi så prøver på at redegøre for og

acceptere det

og respekterer at der også kan være andre lande hvor befolkningerne altså vil noget noget andet end end vi vil

vælge at sige at landene samarbejder mere fleksibelt om det deres befolkninger

eu harmonisering der sker af den økonomiske politik og som jo er beskrevet

skal ende derhenne hvor den demokratiske kontrol udøves af parlamentet

de nationale parlamenter skal have en rolle at spille på de områder hvor det er relevant og hvis man læser papirerne ser man at det ikke er ret mange områder så spørgsmålet er hvor ser venstre danmark i et fremtidigt europæisk samarbejde som en integreret del sammen med eurolandene bare ikke med euroen eller som et land som har behov for faktisk at formulere sig omkring en selvstændig placering

men det er klart nok at på et tidspunkt hvor eurokonstruktionen er til diskussion og

henne og også være med til at præge den så den går i den rigtige retning og vel at mærke ikke fører til at det er europa parlamentet som sådan der skal være den eneste demokratiske

der skal kontrollere spørgsmålet er om fru lykke friis er villig til at gå ind i euroen selv om prisen man kommer til at betale altså bliver at det danske folketings opgave bliver at tage sig af det som er relevant og det er så stort set ingenting fordi det hele

og hvis man ikke vil gå den vej bliver man jo nødt til

han havde aldrig hørt om nogen der havde lavet et mål når man sad på bænken så man kan diskutere hvad

havde mulighed for så at påvirke økonomiske beslutninger som

at vi ønsker der skal ske en styrkelse

de så kan gå ind og holde kommissionen i ørerne

vi vil arbejde for i den europapolitiske aftale der skal være

håber at vi kan blive enige om et konkret initiativ så vi også

medlem af europa parlamentet for venstre sagde i en debat for nylig at danmark er

til at have en selvstændig finanspolitik

landes udfordring pt jeg nævnte et tal

at halvfems procent af verdens vækst allerede

genereret uden for europas grænser

bliver nødt til at samarbejde og koordinere deres politik

globale konkurrence og det er så uanset om man er tyskland

koordinere mere på kryds og på tværs og det vil også kræve at vi for at komme ud af krisen og det går jeg så

nødt til at færdiggøre eus indre marked som vi har talt om i så mange år

også markante frihandelsaftaler mellem eu og

og der er vores læsning bare den at det har vi bedre muligheder for som danmark

med at gå ind i euroen eller være med til at præge samarbejdet også på de områder hvor det bliver lidt mere afgørende

hvad vil venstre gerne have jeg kan høre på venstre at venstre gerne vil have at de nationale parlamenter skal bestemme mere det er jo et elskværdigt ønske men

bare ikke det der bliver foreslået af eu præsident van rompuy til gengæld foreslår han jo at der skal være bindende

den økonomiske politik det er det som kommer til at blive diskuteret

godt tænke mig at høre når

sammen med de andre europositive

hvordan danmark skal placere sig i fremtiden er det så noget man planlægger at sige ja til altså at der skal være en fælles skatte og arbejdsmarkedspolitik at folketinget skal binde sig til at føre en

skal en europapolitisk aftale da gøre en række forskellige ting

fremmest selvfølgelig præcisere hvad det er danmark mener hvad det er danmark skal gå efter i de diskussioner der kommer nu om bankunionen

selv nævner derimod har jeg ikke nogen ambition om at vi skal sige alt muligt om skatte og arbejdsmarkedspolitik fordi vi skal diskutere det som de andre lande også diskuterer

mene om de verserende forhandlinger ja så håber vi også at

kan blive enige om nogle initiativer om nationale parlamenter og

jeg lægger altså ikke alle vores æg hos de nationale parlamenter det er vigtigt

er meget vigtigt at vi kommer på initiativer

politik flyttes væk fra befolkningen

kommissionen det synes jeg er rigtig trist men

ordføreren ikke forholde sig til om vi skal have en fælles skatte og arbejdsmarkedspolitik jeg går ud fra

rompuys papir altså eu præsidentens papir og der står det jo lige præcis

godt foregive at det er noget der slet ikke eksisterer men det står jo i papiret

vi kan jo nærlæse den at det ligger meget tæt op ad nogle af de ting vi allerede har skrevet under på i eu

også være et instrument som kunne lægge mere pres på de lande som modsat danmark har vanskeligheder med at gennemføre deres reformer jeg nævner

et land som frankrig bare for at have nævnt et

trykke speederen i bund hvad angår et nyt fælles samarbejde om skatte og arbejdsmarkedspolitik

det er ikke det vi ser for os det vi ser for os

og vel at mærke også de store aftaler med

have fælles løsninger hvis man laver ens regler kræver det fælles forudsætninger for

men når man så også skal finde en løsning på et problem og alle lande ikke er ens kræver det vel også forskellige løsninger og ikke nødvendigvis

der undrer mig er at man hele tiden koncentrerer sig om at de syv og tyve lande

vi får lov til at have vores undtagelse men andre lande må så sandelig ikke

at vi har brug for fælles løsninger

i europa i europa i øjeblikket jeg kunne nævne stort set alle stats og regeringschefer

cameron også har sagt

indre marked man må sørge for at få lavet de her frihandelsaftaler så

problemer de finanspolitiske problemer

så siger man at fordi vi har det

det er i eu så kræver det også fælles løsninger

fru lykke friis har udtalt at eu solidaritet ikke er fremmed for venstre jeg vil spørge om fru lykke friis ikke kan definere

lov til at sige at jeg tror at vores bedste chance for

briterne stille os i en situation hvor der

af de udenlandske investeringer og af vækst

kan få en genforhandling det ønsker vi altså ikke

nogle ideer på bordet det jo så den her nye solidaritetsmekanisme

som så skal gå til eurozonelandene

se på men jeg har endnu ikke engang set et konkret forslag men det

alt for tit står debatten om for

men om vi kan komme ud

vi kan nemlig godt melde os ud af eu men vi kommer ikke ud af europa

være med at lave politiske aftaler over grænserne men vi kan ikke slippe fri af globaliseringen det skal vi heller ikke for selv om det udfordrer os giver det os også masser af muligheder det er efterhånden trivielt at nævne at vores skæbne er

en halv million danskere har et job som følge af vores samhandel på det indre marked og to tredjedele af vores eksport går til de andre eu lande

engang nået til at nævne hvor

eller hvor umuligt det ville være at få styr på de multinationale selskaber eller finansmarkederne ikke mindst for et lille land som vores der meget ofte vil være mindre end de firmaer vi forsøger at kontrollere det er besnærende at prøve at bilde folk ind at vi kan vælge at være med eller at vi kan vælge selv at ville bestemme det forsøger dansk folkeparti

problemet er bare at vi ikke bestemmer ret meget hvis vi melder os ud

den verden vi lever i er det helt afgørende for os hvad der sker i landene omkring os derfor er eu samarbejdet i

vej til indflydelse

df har ladet sig kraftigt inspirere af den britiske debat og man fornemmer også at herre kristian thulesen dahl har

da hun konstaterede at eu samarbejdet bevæger sig i forskellige hastigheder det fortjener trods alt ros at man har hørt efter og så kan vi jo se om debatten i dag kan afklare hvad et europa i forskellige hastigheder egentlig er for mig

ikke et udtryk for en særlig politisk vision det er nærmere udtryk for en politisk realitet nogle gange kommer det af nødvendighed i den aktuelle økonomiske krise rykker eurolandene tættere sammen for at løse deres problemer og som et land der har forbehold er der ting vi ikke er med i men det er stadig afgørende for os at de øvrige lande får styr på deres gæld og kommer i gang igen nogle gange er det forstærkede samarbejde et udtryk for at en gruppe af lande

det er helt ok igen med det in mente at danmark jo selv har været med til at opfinde et eu i flere hastigheder i kraft af vores forbehold

vil kraftigt advare imod den illusion som dansk folkepartis nye formand prøver

kan fungere hvis vi alle sammen først og fremmest tænker på os selv hele fundamentet for vores samarbejde er at er problemer som vi ikke kan løse hver for sig

fordele ved eksempelvis at handle frit på et lige marked men det indebærer selvfølgelig også at vi nogle gange går på kompromis

når dfs illusion om eu som et politisk tag selv bord er farlig er det også fordi det indikerer at man kan være med i et fællesskab uden at

man kan gøre præcis hvad der passer en og samtidig forvente at de andre velvilligt sætter sig ned når der er brug for at snakke det er de færreste ægteskaber der bygger på den præmis nok kan man være uenig nok behøver man ikke at gøre alting sammen nok skal der være plads til forskellighed men

grundlæggende spilleregler der forpligter

hvorvidt jorden er rund eller flad

der siger at jorden er rund men derimod med et df der påstår at jorden

måske som fru lykke friis var inde på ville være nogle

fornægter vi når vi selv egentlig var bannerførere for det

kan klare sig alene og at

i det gamle triste spor hvor man

pådutte hinanden etiketter om at enten

man imod det hele nu havde vi endelig lige fået en indholdsmæssig debat der gik på hvordan danmark skal forholde sig til et fleksibelt

det som jeg gerne vil anfægte

den underliggende præmis man fornemmer at dansk folkeparti godt kunne tænke

at genforhandle og som fru lykke friis også sagde tidligere og skue bagud og sige er der nogle af de ting vi allerede samarbejder om er der

det indre marked der ikke skal være sådan er der nogle udløbere af det vi har besluttet

det indre marked som vi ikke længere ønsker at være med i

bare i al beskedenhed peget på det faktum at det er farligt hvis vi

og begynder at sige at det har vi ikke lyst til at være med i fordi det åbner den pandoras æske

et integreret samarbejde hen

hvis det er sådan at danmark har tiltrådt nogle ting i dag som der måske er meget stærk folkelig modvilje imod skal man så ikke kunne diskutere det i et frit samfund

kan klare os selv i en globaliseret verden

nu er nogen der bare vil melde danmark ud af eu og have danmark til at stå helt alene tænk det var præcis det vi fik at vide i to tusind da vi stemte om euroen da fik vi jo også at vide

vi stemte ja til euroen det sagde socialdemokraterne

diskutere eu på man siger man er konstruktiv man siger at vi selvfølgelig skal samarbejde om nogle ting men man foreholder befolkningen

et faktum at hvis vi alle sammen gør præcis hvad der passer os hvis vi alle sammen primært tænker på

så kan vi stadig væk være med i et forpligtende fællesskab det er ødelæggende for den demokratiske debat at man prøver

det er ikke dækkende for virkeligheden når der bliver sagt at vi

lukke debatten ved at henvise til at vi ikke kan klare os alene i en globaliseret verden så er det ikke for at lukke den indholdsmæssige debat

sagligt synspunkt at vi ikke kan klare os selv

men jeg kan jo så spørge tilbage hvad er det for nogle ting som man gerne vil pille ud af det europæiske samarbejde af det der eksisterer hvis fru merete riisager eller liberal alliance har nogle ønsker om at vi skal pille nogle ting ud og at det er udtryk for et fleksibelt samarbejde så må vi jo diskutere det hvis vi udelukkende diskuterer om vi fremadrettet skal kunne bevare euroforbeholdet

og det er det der også er baggrunden for at statsministeren har sagt at vi har

hvorfor dog indskrive sig i et univers som vi overhovedet ikke behøver når vi kan vedtage vores egen finanspolitik

er danmark for lille et land til at have sin egen

vi ikke kan have en finanspolitik som prioriterer at vi gerne vil sætte lidt mere gang i beskæftigelsen eller hvis liberal alliance ellers havde mandater nok ville det formodentlig betyde at vi afskaffede selskabsskatten eller et eller andet altså det kan vi selvfølgelig sagtens diskutere på nationalt plan men at gøre det med skyklapper på

parlamentet og at det der bliver tilbage til folketinget så er det som eu vurderer er relevant man kunne sige subsidiaritetsprincippet nærhedsprincippet vendt på hovedet

det der ligger i de planer der ligger nu

jo lidt vigtigt at høre er herre jens joel og socialdemokraterne villige til at gå den vej eller er herre jens

kommet dertil at de på grund af udviklingen i eu bliver nødt til at gå ind for at danmark finder en anden placering i det europæiske samarbejde fremover

vi som jeg kan være fuldstændig enig med herre per clausen i skal prøve at stoppe nogle af de meget vidtgående forslag

selv om de endnu ikke er konkretiseret men bare er løse tanker

så er vi selvfølgelig nødt til at sætte os ned bordet og prøve at modgå de her ting det er

set den strategi regeringen forfølger og

at diskutere med de andre eu lande for at prøve at trække det her i den retning som vi helst vil og som bedst tjener danske interesser men det er også klart at hvis vi valgte

at tage til bruxelles valgte at lade være med at diskutere det så ville det de andre besluttede jo stadig væk få stor

man ikke være med og er det det det betyder at man

at hvis det udvikler sig i en retning hvor man ikke ønsker at være med så vil man ikke være med eller er det sådan at regeringen gør hvad den kan og at uanset resultatet vil man være så tæt på som overhovedet muligt

på alle de områder hvor man mener det det er muligt lige præcis så langt som man kan gå uden

vi lægger ned til eu men som udgangspunkt vil der formodentlig være flere og flere ting som vi i verden af i dag bliver nødt til

det er jo rigtigt at det også er blevet mere og mere vigtigt at samarbejde om den økonomiske politik fordi vi har oplevet med den økonomiske krise vi lige har været igennem at de problemer der er skabt i andre lande smitter af på os og vi har oplevet at den finanssektor som faktisk startede den her krise og skubbede os alle sammen ud over den finansielle afgrund og i øvrigt har betydet at rigtig mange af vores

så ja der er flere og flere ting som vi er nødt til at gøre sammen

synes jeg faktisk det er et meget sundt princip vi har med finanspagten at de beslutninger

det er faktisk et sundt princip og det var det man

så går hjem og så er man ikke ansvarlig over for

man sagde nu skal vi sikre at i alle parlamenterne

nogen der bruger flere penge end de har det er en ansvarliggørelse af de nationale parlamenter

lave uden at eu hindrer os i det

jeg forstår ikke hvorfor ordføreren kan være så positiv over for lige præcis finanspagten

er jo skuffede i dag over at vi ikke har skabt arbejdspladser og grunden til det det kan

krav som der stilles til os i finanspagten

at vi bryder med den her nedskæringspolitik burde det ikke være den danske regerings fremmeste ønske at bryde med europolitikken og eu traktaternes krav om nedskæringer

eu skal ikke harmonisere skattepolitikken det skal stadig væk være i danmark man bestemmer

og hvordan vi indretter det men der er jo alligevel

hvis vi ikke gør det vil de multinationale selskaber jo bare kunne shoppe rundt i de lande så

skal være en lille smule mere nuanceret der er masser af ting vi kan få noget ud af at gøre på eu plan og samarbejde om også inden skattepolitikken selv om det ikke er eu der skal fastlægge vores skattetryk og bestemme hvor meget danskerne betaler

sagt at vi har et repræsentativt demokrati så

borgerne til det

at gøre det til et spørgsmål om at eu er en demokratisk succes hvis vi har folkeafstemninger om hvad som helst lige

vi heller ikke ville foreslå at alle beslutninger der træffes her i folketingssalen skulle lægges ud til folkeafstemning på indenrigspolitiske områder altså demokrati handler om hvor ærligt vi diskuterer de udfordringer vi står over for og om vi tør sige til hinanden hvordan vi bedst kommer videre det handler jo ikke om

derfor har der så heller ikke været en afstemning og så kan man give det mange andre begrundelser men men det er vel i bund og grund der

sixpack europluspagten og finanspagten og

at borgerne siger at det under ingen omstændigheder

at den økonomiske politik i europa påvirker os euroforbehold eller ej er jo ikke noget de traditionelt eu venlige partier eller regeringen har fundet på for at have et argument over for dansk folkeparti eller andre det er jo sådan verden ser ud

afhængige af hvad der sker og hvordan de andre fører økonomisk politik

den situation har regeringens opgave og ansvar jo været at placere danmark i en situation hvor vi kommer bedst muligt ud af krisen og hvor vi tager mest muligt bestik af hvad

vi er underlagt udefra og hvor vi så i øvrigt fastholder at vi selv på en række områder fører vores egen politik men inden for de rammer der er udstukket

skulle diskutere om vi skulle være med i en aktion det der bare er med det nu er at der også er nogle aktioner som eu laver

maliaktionen som ikke er en eu indsats der

er også aktioner som vi ikke kan være med i altså norge som står uden for eu er faktisk med i nogle af de aktioner som handler om at bekæmpe pirateri ud for afrika hvor danmark ikke kan være med vi har så nogle andre aktioner dernede men vi kan ikke være med sammen

det synes jeg da er uhensigtsmæssigt at vi ikke har muligheden her i folketinget for at vælge til og fra i den situation det skræmmebillede som man ofte hører altså at hvis vi ikke havde forsvarsforbeholdet så kunne vi blive tvunget i krig af de andre er jo

der blev sagt og det forstår jeg at danmark fik henvendelsen fordi vi er veluddannede og

enig hvad har det så med det andet at gøre hvorfor er det så at socialdemokratiet gang på gang på møder har fortalt

og det vil jeg gerne have en bekræftelse på

og føre en aktiv udenrigspolitik uden

det tidligere flertal her i folketinget også nogle gange sendte os i krig på en måde som jeg ikke syntes var inden for rammerne af det vi burde

så det kan sagtens lade sig gøre det det handler om her er at vi ikke har det valg som norge har

bliver nødt til at lave vores egen klub og håbe at der er nogle der vil være med i de sammenhænge hvor

betragtning som er fuldt ud dækkende for vores standpunkt og

ikke mindst i forespørgernes ønske om at

træde et skridt baglæns og se på hvad eu missionen egentlig er jeg gør gerne det samme

eu er jo som vi alle ved og indrømmer en enestående succeshistorie

det har leveret mere end nogen af de her frihandelssamarbejder vi har

valgte at indtræde i ef i nitten tre og halvfjerds var det fordi efta der er et ganske uforpligtende samarbejde ikke havde kunnet levere

som ef kunne ved hjælp af et meget forpligtende samarbejde vi kan se at eu har kunnet levere

til de tidligere kommunistiske stater og har kunnet hjælpe dem til en langt sikrere havn end de ellers ville have haft hvis ikke eu havde været der

gør eu særligt og adskiller det fra alle andre tilsvarende frihandelsorganisationer historisk

kul og stålunionen over det indre marked til eurosamarbejdet og fuspen det er også klart at når

institutionelt samarbejde og et velfungerende indre marked

fællesskabet kompetencer og så lægge disse kompetencer ud til de enkelte medlemsstater det ville som fru lykke friis også gjorde opmærksom på tidligere automatisk undergrave

derfor står radikale venstre helt og aldeles bag den fælles udtalelse som fru lykke friis læste op og jeg glæder mig til at debattere det her spørgsmål indgående for det er da altid værd at forsvare

folketinget og de tider vi står i det må være det tætteste

hvem ved hvad der sker betyder det så at der så aldrig kommer en afstemning om euroen

min forventning er jo helt klart at radikale vil have euroen min forventning er også helt klart at radikale venstre vil presse på

have en afstemning om de her forbehold fordi vi vi skal være hundrede procent

i eu så man må da

sagde for et par måneder siden i et avisinterview at euroen ville være en succes om

ordføreren at euroen sådan som det ser ud i dag altså de cirka ti år som euroen har levet har

flere af de lande som i dag er i en meget meget alvorlig krise faktisk overholdt reglerne ganske grundigt

enig i at det er fornuftigt at de politiske beslutninger

og at det derfor er en logisk konsekvens

om den økonomiske politik over i eu

også logisk at lade europa parlamentet stå for

på den måde reducerer de nationale parlamenters rolle

de

skal træffes på eu niveau altså i eu er det så ikke rigtigt

rompuy siger at den naturlige konsekvens af det

ligger der hvor beslutninger træffes altså i eu

det derfor er en underlig ting at opretholde et synspunkt om at de nationale parlamenter skal beskæftige sig med andet

rompuy meget smukt skriver det der er relevant og man

ivrighed efter at lave eu

forstå at irland har overholdt selve konvergenskriterierne og andet men så er kommet galt af sted på en anden konto i det her tilfælde en

hvilken magt man skal flytte hvorhen i den her fase

mere optaget af at vi får konsolideret os og

altså nu skal have en folkeafstemning

fra ordføreren at det var væsentligt at der var en god grund til at man at man ændrede i forbeholdet hvad er den gode grund som det radikale venstre vil gå ud og fortælle befolkningen i forbindelse med

der nu kommer for nu har vi jo set med maliaktionen

eu koordinerede aktioner blandt andet mod pirateri som danmark ikke kan deltage i på grund af eu

en fordel at gøre det koordineret med eu

skulle forhandle aftaler med de lande der så skulle modtage bemeldte pirater og det ville selvfølgelig alt andet lige være lettere for eu at forestå sådanne aftaler

kan sagtens se nogle forskellige fordele

militære aktioner jeg anerkender blankt

sig gøre under det nuværende forbehold men vores nærmere taktik i forbindelse med hvordan vi vil behandle et sådant spørgsmål før en folkeafstemning er ikke afgjort

nogle ting i eu kredsen men

sig gøre på grund af eu forbeholdet der er som sagt

stilling til hvordan vi ønsker at gå til en sådan afstemning eller datoen for den men når vi kommer til den tid er jeg sikker på vi får lejlighed til

ene forbehold ligegyldigt og vi ønsker at sætte de to andre forbehold til folkeafstemning på et senere tidspunkt euroforbeholdet sættes ikke til afstemning i den her regeringsperiode og står selvfølgelig ved magt ligesom de to andre med finanskrisen er der blandt eurolandene taget initiativ til forskellige tiltag senest bankunionen dele af det forstærkede samarbejde kan vi deltage i

sf anser det for meget vigtigt at euroen stabiliseres og vi støtter derfor overordnede tiltag med det formål

netop har er det nødvendigt at eurolandene foretager de nødvendige skridt

i sf i mange år har påpeget vi har i danmark på grund af vores grundlov en stærk tradition for at spørge befolkningen det er de danske forbehold jo netop et udtryk for

fastholde sin placering centralt i det europæiske samarbejde under fuldt hensyn til de danske eu forbehold den økonomiske krise og årsagerne hertil kan vi kun løse i fællesskab kapitalkravsdirektiv regnskabsdirektiv herunder land til land rapportering og meget andet er fælles europæiske løsninger der skal bidrage til at sikre at vi ikke igen skal se de europæiske lande bliver væltet omkuld af finansmarkedernes hærgen der skal simpelt hen mere demokratisk kontrol til markedet er en udmærket tjener men som vi ved en forfærdelig herre

den aftale vi allerede er en del af ved at tage det alvorligt at vi ikke skal overskride reglerne om underskud og gæld det støtter vi fordi den statsgæld som flere lande er endt i er uholdbar og ødelæggende for befolkningerne

til ni hundrede milliard kroner der skal turbo på for at få det implementeret og det har netop både vores statsminister og barroso også påtalt

økonomien og holde orden i eget hus

vi skal sikre jobskabelse og det er vækstpagten udtryk for

integration det er et faktum det har vi haft i mange år jeg synes at det er rigtig fint at vores statsminister har sagt det som det er det er et faktum

at underordne sig alle de centrale eu beslutninger der bliver en konsekvens af euroen netop fordi man ikke vil være med er det så ikke rimeligt og fornuftigt på

og hvad danmarks særlige placering europæiske samarbejde i fremtiden i stedet for at reducere det til et spørgsmål om at vi er med

har en klar politik på det her område men alle der kan huske halvfemserne ved også at der i mit eget parti

de problemer som vi havde med euroen vil jeg i al stilfærdighed påpege jeg synes vi også ser resultatet af

hvordan man have en fælles valuta

ikke have en fælles overordnet styring inden for de rammer der er og inden for det vi kan gå med til har vi sagt at vi skal respektere euroforbeholdet fuldt ud men vi anerkender også

har brug for noget mere styring jeg vil gerne komme tilbage til den anden del

vi da også nødt til mere offensivt at diskutere hvad er danmarks alternative placering i fremtidens europæiske samarbejde det kan

vi skal vel finde den placering som er mest gavnlig

er vi ikke imod en eller anden

som vores statsminister jo netop var med til at præsentere i sommer

der er større end deres hjemlandes bnp

mange gange større vi har banker der er

med et tilsyn men vi må jo se hvad det ender med

at vi bliver nødt til at have meget mere

svare

til maastrichttraktaten inklusive de fire forbehold det giver jo anledning til den tro at

mener at et fleksibelt samarbejde

at vi ville være med på nogle betingelser som var anderledes end andre landes

terminologi kun en sidste udvej

egentlig også i udgangspunktet en god idé i forhold til at sikre at landene er fælles om det de hver især ønsker

vi beslutter og derfor vil jeg først og fremmest sige at fleksibel integration

vi har ændret holdning på på de punkter der handler

et faktum fordi den danske befolkning har stemt ved afstemninger som

samarbejde er godt

i vedtagelse som vi står med i dag fra

få unionen igennem med nogle forbehold men sf kom fra nejsiden sf kom med det udgangspunkt at man ikke ønskede unionen

acceptere unionen hvis man kunne få det mere fleksibelt altså

det så ikke dermed sagt at man ser positivt på fleksibelt samarbejde

der lå til grund for om vi ville deltage eller ej

og der er det netop også sådan som

at skatteministeren spillede en central rolle i det i dag er det en anden sag der er sket rigtig rigtig meget

at fleksibel integration er et faktum fordi vi har

skal vi jo til stemmeurnerne igen og så må vi se hvad befolkningen stemmer

respektere så derfor mener jeg ikke at man kan sige andet end at

det skal vi jo få det bedste ud af og så kan man have en positiv

det er vel indholdet vi diskuterer uanset aftaleformen den anden ting jeg studsede over

en udtalelse om bankunionen der sagde ordføreren

i hvert fald sådan at da jeg gik ind i politik

var der nogle ting jeg ville hvordan det så kommer til at lade sig gøre finder man ud af men hvor der er vilje er der

i forbindelse med bankunionen altså at lige skal finde ud af om

ikke er basis for at gå ind i det jamen så lukker det jo diskussionen ned kan man sige

har været grundlovsstridige og så gik man selvfølgelig ikke videre

først og fremmest bliver nødt til at vide om det er noget vi kan

men der er jo nogle restriktioner og det er måske

og først derefter går man ind og ser på om det så er i strid

vi overhovedet gøre det jeg ved det ikke

hvad er det vi rent faktisk må og er det så noget vi vil for hvis vi ikke vil det

kommer det andet heller ikke nødvendigvis i spil

være en spændende teoretisk diskussion

jo noget sværere kan man sige hvis det ikke er spørgsmålet

politisk gerne vil og sf støttede op om finanspagten af flere grunde jeg nævnte tidligere i min tale før frokostpausen at sf mener at

hensyn der skal balanceres for at vi kan komme ud af krisen nemlig at finanssektoren

at vi skal have gang i jobskabelsen og at

en konsolidering af den aftale der eksisterer i forvejen om at vi

overskride de aftaler vi har om

marcherende fascister i de samme landes gader mens

forgyldes bankerne af milliarder fra den europæiske centralbank eu har vist sig at være ude af stand til at anerkende at grådige banker og finansspekulanter skabte krisen

det hele tiden velfærden der står for skud gennem forringelser og lønmodtagerne der står for skud med lønnedgang

finder man på to ting nye nedskæringer og en mere centralistisk eu styring det har bragt os ned i et dybere og dybere økonomisk hul økonomien er blevet dårligere herhjemme fordi vi ikke er

eksportere til lande som skærer ned som forringer deres økonomi og det betyder arbejdsløshed i enhedslisten støtter vi meget at arbejde sammen internationalt vi vil også gerne et europæisk samarbejde men vi vil et samarbejde som ikke

på velfærd ikke er et angreb på faglige rettigheder men som giver mulighed for

borgerne som giver mulighed for en grøn omstilling og som giver mulighed for at værne om vores folkestyre eu er det stik modsatte ja faktisk er eu på vej i den helt

eu topmøde i december kom der en udmelding fra statsministeren om at statsministeren støtter et stærkere eurosamarbejde eu præsident

på bordet til sådan et samarbejde

der er nogle meget skræmmende tanker i det man snakker om bindende kontrakter om den økonomiske politik mellem eu medlemslandene og eu kommissionen så man binder landene endnu mere til at føre en særlig økonomisk nedskæringspolitik lige meget hvad vælgerne skulle skulle vælge fra valg til valg man snakker om en fælles skatte og arbejdsmarkedspolitik

at statsministeren skylder os et svar i dag på om statsministeren støtter det

og arbejdsmarkedspolitik i eu egentlig burde svaret være meget klart det kunne være godt at høre det klare svar og det burde bare være et rungende nej danskerne har nemlig stemt nej til euroen men gang på gang ser

som vil have mest mulig økonomisk styring fra eu indtil de håber at kunne få os med i euroen på et tidspunkt europluspagten

er alle sammen eksempler på det noget hvor de eu positive partier har taget danmark med

det betyder noget i vores hverdag det betyder at vi er bundet med armene på ryggen

forhindret i at løse de store problemer vi har offentlige investeringer som kunne få os ud af krisen ved at skabe arbejdspladser forhindrer finanspagten og eu henstillingerne os i at lave der bliver i stedet lagt pres på velfærden og pres på vores løn

på tide at vi tager højde for de problemer vi har i danmark vi skal have skabt arbejdspladser vi skal have sikret danske overenskomster og vi skal have lavet en kontrol med de grådige banker det burde vi gøre i stedet for altid at være dukse som fortalere for nedskæringspolitikken til eu topmøderne jeg synes i stedet at vi bør huske danskernes daglige problemer

vi fra enhedslistens side et forslag til

i folketinget som lyder som

økonomisk politik er blevet dramatisk forringet gennem tilslutningen til sixpack europluspagt

er sket i klar modstrid med den danske befolknings afvisning af at deltage i den økonomiske og monetære unions tredje fase samtidig kan vi konstatere at der i eu er igangsat en proces hvor målsætningen er at flytte alle afgørende beslutninger

til eu instanser på den baggrund opfordrer folketinget regeringen til at meddele eu at vi ikke ønsker at deltage i denne proces og tage initiativer der kan sikre

for at indgå i et europæisk samarbejde hvor muligheden for at træffe selvstændige politiske beslutninger udvides og hvor der fokuseres på en politik der kan øge beskæftigelsen

hvor demokratiet udvikles og hvor lønmodtagernes rettigheder sikres sådan at social dumping

stemte for var jo at man kunne

investeringer for at komme ud af krisen ved at skabe arbejdspladser

et flertal i folketinget hen og tilsluttede sig finanspagten

da han så centrum venstre partierne i danmark binde sig til den politik derfor var vi også store modstandere

det bliver værre og værre jeg har ikke set et eneste eksempel

er sat kraftigt i vejret det betyder et farvel til suverænitet og gode kort på hånden i forhold til at klare sig i en foranderlig og global verden der er en mærkelig inerti i eu politikken der betyder at de eu begejstrede partier tager hovedet under armen når det gælder eu politikken venstre og konservative siger ja til mere centralisme s og sf siger ja til at binde sig til hvad der må betegnes som borgerlige regler for finanspolitikken om man svigter sin egen politik må man tale med sine vælgere om

begår man et langt alvorligere svigt der er ingen folkelig opbakning til euroen kun cirka hver ottende dansker siger klart ja til euroen men endnu vigtigere er det at danskerne helt klart juridisk har sagt nej til euroen og dermed også til det økonomiske samarbejde omkring mønten for euroen er

selve mønten er blot den fysiske

manifestation af et økonomisk samarbejde som danskerne har sagt nej til konkret slår den danske protokol fast at vi ikke agter at deltage i den økonomiske og monetære unions tredje fase

har danmark tiltrådt sixpack europluspagt og finanspagt

kalder triumferende danmark for det attende euroland hvilken arrogance over for de danskere der regnede med at blive

alvorligt ved en folkeafstemning eurozonen ændrer sig i disse år og måneder fra at

til at være et finanspolitisk samarbejde

ikke et problem at vi bliver suget ind i det samarbejde men mener man som vi gør i liberal alliance at centralisme fører til mere ufrihed mindre demokrati mindre ansvar og deraf følgende håbløshed og økonomisk deroute ja så er man alvorligt bekymret

er man fortsat en nation hvis man ikke længere bestemmer over sin egen økonomiske politik

virkelig hvordan mon sverige og singapore klarer sig

mener i virkelig det hvilken krig er det euroen har forhindret og tager jeg fejl når jeg siger at den vrede der kan spores mellem europæiske lande i disse år udspringer af uenigheder om det økonomiske samarbejde

argumenter for at danmark skridt for skridt skal tilslutte sig dette dysfunktionelle samarbejde omkring euroen det

og forventet at politikerne ikke ville løbe om hjørner med dem alene det at danmark skulle have stillet mere end tre

været med i euroen burde være grund nok til at glæde sig over at vi står udenfor

i storbritannien pågår et arbejde med at udrede landets relation til eu og muligheden for at eu kan rumme lande der ønsker at deltage i et slankere samarbejde

skose og latterliggøre briternes store arbejde skulle vi i danmark hellere støtte briternes bestræbelser for at få plads i eu til de lande der ikke ønsker at aflevere suverænitet og beslutningskompetence i det økonomiske samarbejde omkring euroen briternes holdning kender vi svenskerne vil heller ikke med ind

der er opstået en historisk mulighed for at skabe et samarbejde hvor eu kan rumme lande der ønsker et slankere samarbejde

hvor gæld og risici er noget man deler og hvor demokratiet lider og ansvaret forsvinder det burde være selvsagt at befolkningerne i europa bevarer retten til at stemme sig til en bestemt økonomisk politik i det land de bor i

kan bevare retten til at fyre ledelsen så at sige hvis de ikke lever

hvis de har lovet mere end de kunne holde og hvis de ikke gjorde det de sagde de ville således skal danmark heller ikke udlicitere det ansvar der hører med til et nationalt demokrati til eu

i stedet for blot tankeløst at åbne gabet

den faktiske modstand der

man overhovedet skal tage hensyn til arbejdstagernes rettigheder det er jo et af de kritikpunkter

kontinentaleuropa end de er

er det fordi danmarks konkurrenceevne

hænder og fordi den her regering gør det

og vi kommer ikke til at ændre

i eu og benytte sig af de muligheder

vigtigt at se på at storbritannien jo ikke bare er david cameron der er

er minister for business innovation

må være deres vækstminister som sådan

med vækst end andre gør i visse lande jeg tænker på de

gør indtryk på ordføreren eller

vi ønsker ikke at blive suget ind i det samarbejde

at briterne skal forblive i eu og vi håber at de vil agere

den her demokratiske zone hvor lande som ikke ønsker at aflevere nøglerne til deres finansministerie så at sige kan

som jo handler om samhandel indre marked fred

præcis er man gerne vil have eu skal gøre mindre af jeg er godt klar over at min kritik af blive lidt ukonkret men det

at finde ud af hvad det er liberal alliance har lyst til at

man hører altid at vi skal have et slankere eu så punkt en

vi har diskuteret meget nemlig den økonomiske politik og der er der jo bred konsensus her i folketinget om fastkurspolitikken

at få skabt plads i eu til lande som ikke ønsker at gå ind i det økonomiske samarbejde og anerkende at det er sådan det er og

primære udfordring her så kan vi bagefter kigge på hvordan vi eventuelt kan redefinere samarbejdet men det handler altså om at stoppe styrtblødningen

at føre en aktiv finanspolitik til bruxelles når man kan

der er ikke nogen der ved hvilke muligheder vi får brug for

og dermed jo også en anerkendelse af at vi ikke kommer til at føre en økonomisk politik som er løsrevet fra det man gør i eurozonen så apropos

ordfører for at komme med udokumenterede og

hvem har sagt der ville blive krig i europa hvis ikke vi

en vision om at vi skal samarbejde

samhandle med hinanden frem for at have krig og konflikt

vi er syv og tyve medlemslande og

der er for mig at se og for det konservative folkeparti ingen tvivl om at det er en fordel for europa at have et forpligtende samarbejde mellem selvstændige lande for det konservative folkeparti er det så også helt og aldeles afgørende at det sker i respekt for vores nationalstat og med fokus på nærhedsprincippet så eu udvikler sig som et forpligtende samarbejde danmark har brug for eu og eu har brug for os og balancen består jo forstå at europas styrke

samtidig med at vi har vores forskelligheder derfor handler det jo om at sikre at de harmoniseringstendenser og de tendenser der er til at ensarte reglerne grundigt skal afvejes hver eneste gang hvad er nytten af dem og hvad er ulemperne ved dem

uanset om vi taler det indre marked kriminalitetsbekæmpelse eller andre områder men for os at se er det helt indlysende rigtigt at vi er med og at vi præger udviklingen

og eu står over for store udfordringer den globale magtbalance forskydes både mod øst og mod syd vores konkurrenceevne er under pres vores nationalstater udfordres af gældsætning og demografi

pres oplever vi det konservative folkepartis analyse er klar hvis europa skal forblive

kræver det et stærkt eu med politisk handlekraft

hilser vi det velkommen at der er truffet en stribe kloge beslutninger der er med til at løse nogle af de økonomiske ubalancer der både i større og mindre grad har påvirket medlemsstaterne

er afgørende at folketinget fremover fordomsfrit diskuterer

stilling indimellem er der meget automatreaktion

en sag jeg synes sådan set at man skal prøve at tage stilling fra sag til sag ganske som vi gør det her i folketinget

det at danmark har nogle forbehold er udtryk for at vi har anerkendt

nogle gange er behov for at have et europa i flere hastigheder og vi respekterer vores forbehold nogle er med i det hele andre står udenfor på nogle områder men lad mig gøre det fuldstændig klart at vi

det tjener danmarks eller europas interesser hvis det fleksible europa mere bliver reglen end undtagelsen

tror at det er realistisk at man kan vælge og vrage og bare det man selv synes er sjovt og så overlade det til andre lande at løfte de svære opgaver

vi mener sådan set helt grundlæggende at rettigheder og pligter

skal følges ad og derfor nytter det ikke noget at vi opfinder en eller anden konstruktion hvor der er nogle lande der bare kan sende regningen videre til andre fælles problemer kræver måske ikke altid men oftest fælles svar jeg mener faktisk også at præmissen for den debat som dansk folkeparti rejser her i dag er forkert

præmissen for dansk folkeparti er at hvis der er noget et flertal i befolkningen er modstander af så skal danmark træde ud af det straks sådan læser jeg

med meget meget få undtagelser faktisk mener skal afskaffes mener dansk folkeparti så at vi skal fjerne den i danmark og så

vi er meget skeptiske over for tiltag der skaber et europa i flere hastigheder vi tror faktisk på at hvis europa skal præge verdenssamfundet

men også økonomisk så kræver det sammenhold

at det nytter noget at vi splitter os op i små grupper

vi fortjener en generel eu debat det handler om det demokratiske underskud

de nationale parlamenter skal til at

måske et af de steder hvor vi i enighed

eu debatten mere nærværende det er ved at lade de nationale parlamenter gå ind og spille en større rolle

fjernet og så længe euroen ikke fremstår som den troværdige stærke valuta som vi ønsker at euroen igen

det tjener danmarks interesser bedst

bedst forsvarer de interesser ved at være med

mit søsterparti i england det konservative folkeparti har fået udfærdiget om hvilken politik man skal have på enkeltområder der synes jeg faktisk er meget tankevækkende at selv i i disse konservative kredse der faktisk er ret eu skeptiske

er det der tjener storbritanniens interesser bedst

og forblive medlem helt og fuldt inden for de områder så jeg vil sige at ethvert land jo kan gøre sig sine overvejelser jeg synes

præmissen om at man kan vælge og vrage efter forgodtbefindende

vi er på vej imod godt eller dårligt

er sat i gang i england positiv eller negativ

om hvorvidt euroen er en troværdig valuta og den har været under pres og derfor mener jeg ikke at det tjener danmarks interesser på nuværende tidspunkt at være medlem det betyder jo ikke at det ikke ville tjene vores interesser at være medlem på et tidspunkt hvor den igen bliver en stærk valuta som der er høj troværdighed om og det er mit partis politik

af det konservative folkeparti

at det jo er lidt underholdende her i dag at høre at der nu er tre fra liberal alliance i

spørgsmål om euroen liberal alliances egen leder har været den mest inkarnerede tilhænger af euroen overhovedet

god forklaring på hvorfor han så pludselig vendte hundrede og firs grader

vi lever i en dynamisk verden vi konservative har et udtryk der hedder

fordi vi ikke tror på at verden er en statisk størrelse men at tingene forandrer sig og måden vi bedst varetager danmarks interesser på

en vi vil gå imod eller om det en vi vil forbedre

ændrede de signaler var det på det her landsråd og hvor dybt stikker det egentlig at man

meget hårde kampagne der blev lavet i to tusind

gemme sig bag nationalstatens grænser

havde begået alvorlig kriminalitet i andre lande det valgte dansk folkeparti at stemme imod hvilket for mig at se var helt uforståeligt

at bankrøvere og voldtægtsmænd

gemme sig bag grænserne og ikke blive retsforfulgt for de ting de gjorde galt

det er der ikke noget galt i man kan jo godt have nogle generelle holdninger og så finde ud af at det måske alligevel var for skrapt

tiden er til det det siger vi helt åbent og ærligt det er der ikke noget mystik

der er det så at jeg spørger betyder det så at man fortryder at man i sin tid i

meget markant fra de konservatives side

ja til medlemskab af

at afskaffe den danske krone fortryder man det nu for jeg anfører jo altså bare hvad det er forskellige økonomer kan fortælle os og forskellige økonomer fortæller os at det havde været en meget dyr sag hvis danmark på nuværende tidspunkt havde været omfattet af

haft endnu mere indflydelse så kunne det være at nogle af de lande der er endt i så store økonomiske problemer

i eget hus og have orden på økonomien

ligesom dansk folkeparti har ændret mening på nogle punkter

en regering og et folketing lige pludselig kan pådutte fremtidens generationer og derfor synes vi faktisk det er meget fint

aftale i flere år at der skulle laves en budgetlov så det kan liberal alliance altså ikke bruge som undskyldning for at de ikke vil støtte op

en finanspagt der for øvrigt er ganske udmærket og som stadig væk medfører at vi kan føre vores egen selvstændige finanspolitik hvor vi selv bestemmer hvordan

sige til fru merete riisager jeg forstår faktisk slet ikke

er dansk folkeparti og liberal alliance inspireret af den britiske vej

så meget om hvad det så indebærer indebærer det så også en svækkelse af lønmodtagerrettigheder eller hvad indholder det det kan vi jo så altid komme tilbage til men

inspireret af den britiske vej

mange andre partier som mener

vi mener at vores stærkeste

vi arbejder for

om et fleksibelt europa

som på visse områder bevæger sig i forskellige

er faktisk rigtig tilfreds med at jeg selv startede den i

en tale jeg holdt i brügge

rummer den fleksible integration udfordringer ja men faktisk også

dybest set at vi kan holde sammen på eu

en situation hvor alle lande ikke ønsker at deltage i alle dele af samarbejdet det er godt

hvad der så skal til for at det samarbejde som

stå vagt om de principper som udgør fællesskabets fundament

samarbejdet må ikke sætte spørgsmålstegn ved at vi også har en kerne af syv og tyve som skal arbejde sammen og som det tredje at det skal være åbent for alle hvis vi respekterer de principper tror jeg ikke at fleksibel integration er noget vi skal frygte det kan tværtimod være godt for at rykke samarbejdet videre

hoppe ud af samarbejdet efter forgodtbefindende

det man mener når man taler om et forpligtende samarbejde

i de dele af samarbejdet som vi bedst kan lide

om at det er i danmarks og danskernes interesse og vi arbejder aktivt på at sikre at danmark får størst mulig indflydelse på eus videre vej

interesser det

for samarbejdet mellem syv og tyve medlemslande vi vil selvfølgelig vurdere nye initiativer fra sag til sag det siger sig selv men vi har

at danmark skal være så tæt på kernen i europa som overhovedet muligt

en god debat jeg ser frem til at der sikkert kommer analyser og spørgsmål nu

det naturligt her ved af debatten at bede statsministeren om at komme med en

bekræftelse af at der

hvornår statsminsteren påregner at sende danskerne til stemmeurnerne i forhold til de to

mere ro om det europæiske projekt til at stille det her spørgsmål jeg

en fodboldkamp og målposterne bevæger sig

rigtige tidspunkt at bede danskerne om at tage stilling

danmarks mulighed for at få indflydelse at vi i øjeblikket har et retsforbehold og et

så kommer der det han sagde ja til spørgsmålet kan statsministeren give den samme klare besked i dag

agter at lade den her regering sidde nogenlunde valgperioden ud

det er ikke sådan men det er da nyttigt for den danske befolkning

hvad regeringen sigter på og om vi skal tage det

vi er forskellige nationer og

i europaudvalget hvor jeg nu efterhånden har siddet en del år

at man skal vurdere fra indhold til indhold men på trods af at man har store debatter indenrigs mellem den nuværende regering og den tidligere regering om uenigheder

vi mener at det er i danmarks interesse at være med i det europæiske fællesskab sådan at vi har mulighed for at påvirke hele europa og ikke kun danmark fordi

foregår i hele europa påvirker

have det europæiske samarbejde så siger vi ofte ja til nogle af de ting der opstår lad os for eksempel

det gør vi jo netop fordi vi mener at det er i danmarks interesse i forhold til arbejdspladser i danmark tryghed om dansk økonomi at danmark er en del af den finanspagt

vi med til at påvirke udviklingen hvis vi bare siger nej

det ligesom at sætte sig hen i et hjørne og være sur

med mange partier i folketinget om og det er jo godt man kan så omvendt spørge hvorfor siger dansk folkeparti per automatik nej

dansk folkeparti mener nej til at have en patentdomstol når mange virksomheder i danmark siger at det

var ét sted man skulle søge patent og som kunne vurdere om det patent var brugbart et sted frem for en masse steder rundtomkring i europa

det er mig fuldstændig uforståeligt og på den måde kan det jo også være rigtig skadeligt per automatik at sige nej

tankerne om en fælles arbejdsmarkeds og skattepolitik

er en god idé med bindende økonomiske kontrakter og en fælles

når man må være klar over at for ikkeeurolande er ikke tale om bindende kontrakter

instrument som skal diskuteres så der er ikke nogen der på nuværende tidspunkt er helt klar over hvad det kommer til at indebære men én ting vi ved er at for ikkeeurolande kan der ikke være tale om bindende kontrakter så der må jeg altså råde

konklusionerne sådan at diskussionen kan

stadig er et ikkeeuroland og dermed ikke er bundet af

der ingen straf til danmark hvis vi ikke følger eu henstillingen

er det argumentet fra regeringen gang på gang at kommunerne ikke må bruge penge

lige præcis på grund af eu henstillingen og derfor har jeg selvfølgelig den bekymring at hvis eurolandene går i gang med de her

danmark alligevel følge med og jeg synes det er trist hvis nedskæringspolitikken skal fortsætte

jeg bare gerne have at regeringen meldte hus forbi og sagde at det var en dårlig idé

så må jeg sige om det her med henstillinger danmark har besluttet

skabes størst tryghed om den danske økonomiske politik fordi vi har fastkurspolitikken ved at binde os selv ind i de henstillinger

mulighederne for at skabe arbejdspladser i danmark

og tillid til dansk økonomi og det er derfor regeringen er så optaget af at vi lever op til de aftaler vi har lavet i forhold til henstillingerne

kommissionen og blive glad

det er fordi vi mener at det er i danskernes interesse at vi er et land man kan regne med og som lever op til de aftaler der er og i det hele taget har en ansvarlig økonomisk

udskudt så mange gange og den er blevet omdøbt til i morgen i morgen

en god start han kommer til at signalere en ny start ved at man så i højere grad kan sammensætte sit eget

det europæiske råd i den kommende tid

cameron i morgen i amsterdam stiller sig op og siger jamen storbritannien

er briterne vil og jeg er enig at det er en spændende debat vi

at det dansk folkeparti i virkeligheden vil er den britiske vej i europa det vi så mangler svar på det får vi forhåbentlig på et andet tidspunkt er

indebærer det at vi har mindre lønmodtagerbeskyttelse i europa

men lad os nu vente på at den britiske premierminister har holdt sin tale og at det britiske folk har taget

har været

at eurolandene sådan set ikke at gå fra de andre lande eurolandene ønsker også at man altid opererer med en undskyld det tekniske udtryk

det er der er spændende og det er netop derfor at det at danmark kunne sige ja til finanspagten og også kunne gøre det så forholdsvis hurtigt understreger at danmark stadig væk godt kan være en del af kernen i diskussionen i europa fordi der

stemmer ja til mere end halvdelen af de ting der er oppe

set alt integrationsarbejdet foregår i disse år

der på det nærmeste udbryde krig i europa det har jeg ikke hørt nogen sige og fru merete riisager har ikke på noget tidspunkt kunnet dokumentere det så måske

at lægge andre folk ord i munden

områder hvor vi har arbejdet fleksibelt sammen

fleksibelt samarbejde som startede et sted og blev større og større nu

at danmark med vores fastkurspolitik faktisk er meget tæt på euroen vi er meget påvirket af de beslutninger der træffes i og omkring euroen vi er meget påvirket af

den økonomiske politik der føres i eurolandene fordi vi har en fastkurspolitik

jeg og andre har brugt

danmark at vi har sagt ja til en fastkurspolitik i forhold til hvordan vi er påvirket af det der foregår i resten af europa primært i eurolandene der mangler jeg at man har forstået

sige

danske så der ikke kan ske løntrykkeri men det har statsministeren jo sagt god for ved at sige ja til at bare de registrerer sig i rut registeret

de arbejde på polske overenskomster og dermed trykke den danske lønmodtagers

alle eu venlige partier sagt ja til

i orden det er det eu vil for det er det indre marked

vi sikrer at der ikke sker løntrykkeri og

man mindsket danske lønmodtageres rettigheder til at kæmpe for de forhold som

den ret havde man ikke så meget hævd på fordi man i de ti år hvor man havde så stor indflydelse nærmest år for år glemte

forslag der handlede om social dumping det er med den regering der sidder nu at vi har fået gang i arbejdet

bidrag har været et forslag

vedtagelse et beslutningsforslag

optaget af at tage rettigheder fra danske lønmodtagere

arbejdere dagligdagen for danske arbejdere er at de har valget mellem enten at gå

ned i løn eller miste deres arbejde

både i forhold til østudvidelsen

østarbejdere vi har efterfølgende diskuteret det her i folketingssalen

har taget med i debatten her i dag

at man i eu bør have mulighed for som nationalstat som land

imod det her løntrykkeri statsministeren og regeringen har ikke ønsket

løfte en finger i eu for at ændre reglerne så danmark får den mulighed at høre statsministeren

for et øjeblik siden stå heroppe og sige det

det det synes jeg er helt utroligt

den debat vi ellers har her det er da netop dansk

vi skal ændre reglerne så vi har mulighed for

imod det her løntrykkeri men regeringen løfter ikke en finger i eu for at få de regler

jeg egentlig planlagt at sige tak for debatten i dag

jeg synes på mange måder at store dele af debatten har været positiv i den forstand at vi faktisk er rykket et skridt videre

af eu samarbejdet diskutere

for et samarbejde vi ønsker danmark skal tage del i hvad er det for nogle områder vi mener vi skal miste selvbestemmelsesretten på og hvad er det for nogle områder vi skal fastholde som

var forkert det ønsker vi at diskutere igen eller er der områder hvor vi ønsker at overdrage mere suverænitet

gjort det i dag den indholdsmæssige diskussion

jeg synes faktisk at det der er det lille lyspunkt i debatten her i dag

næsten alle accepterer at nu diskuterer vi et mere fleksibelt europæisk samarbejde vi kan bruge forskellige ord om det men alle har i

forstand accepteret at nu taler vi om et mere fleksibelt samarbejde som noget mere blivende indtil nu har det jo været romtraktatens ord om at en stadig snævrere union betyder at vi alle ender det samme sted

fjerne forbeholdene igen kommer det selvfølgelig

selvfølgelig stadig væk lidt i debatten

jeg spurgte den radikale ordfører og statsministeren er ikke helt klar i forhold til tidspunktet for

andet sted er en erkendelse af at det måske ikke er særlig smart overhovedet at tage en folkeafstemning om de forbehold og forsøge at få danskerne til at fraskrive sig de forbehold for de er nok et udtryk for en mere blivende tilstand i dansk eu politik det er et af de områder hvor vi ønsker en mere fleksibel tilgang altså et anderledes tilhørsforhold til eu end andre eu lande

landet i holland men under alle omstændigheder

i morgen han kommer med den store

eu tale der jo ligesom har været

eu positionering i forhold til de øvrige eu lande i fem og tyve år siden margaret thatcher holdt sin store brüggetale så i virkeligheden er der måske lagt op til at storbritannien baner vejen for at eu landene nu kan få den indholdsmæssige debat og finde ud af

placere sig vi har med den her

forespørgselsdebat ønsket at

markere at vi mener at danmark bør følge

jo en vej der drejer sig om område for område at diskutere

i landet selv hvad det er man ønsker

være en del af mundende ud i en diskussion i eu kredsen af hvordan

folkelig opbakning som overhovedet muligt

er en revitalisering af demokratiet det er en revitalisering af folkestyret vi taler om

er et forsøg på at bringe eu til at blive et folkeligt projekt noget som folk kan bakke op om fordi landene er med i de dele af eu samarbejdet som landenes befolkninger bakker op om og er tilhængere af i stedet for det modsatte

at skose statsministeren for ikke som det hed sig

til at sige at nu havde df jo meget stor indflydelse på de borgerlige regeringer i rigtig rigtig mange år jeg har taget mig den

frihed at kigge de finanslovkrav igennem som man havde med fra to tusind og tre til og med to tusind og elleve og ikke en eneste gang var social dumping et af de krav man tog med

til trods for at man var i stand til at få halveret

der var nogle partier her i folketinget der ønskede at man nu skulle åbne op for den frie bevægelighed og arbejdskraft fra de østeuropæiske lande sagde vi det duer ikke det er alt for tidligt

de er ikke parate endnu deres lønniveauer bliver nødt til at komme op på et højere niveau før de får fuld adgang til det danske arbejdsmarked

i folketinget der alligevel imod vores anbefaling ønskede at åbne op for den her arbejdskraft vi siger

når lønforskellene er for store mellem forskellige lande i eu så nytter det ikke noget at

den her mulighed for at vandre og dermed være løntrykker

stille noget op altså det lykkedes dog også at få grænsebomme ud over at få halveret dagpengeperioden og mange andre ting

og når man i sidste valgperiode

98 og der ikke er ét eneste af dem der handler om social dumping

så krydrer det med at man her efter valget

for at vi kan få lønninger på tredive fyrre halvtreds kroner i timen i danmark så synes jeg det klinger

mange mennesker i det land hvor lønnen er meget lav en motivation til at søge hen til det land hvor lønnen er markant højere og underbyde sig selv om de underbyder sig lønmæssigt vil de jo stadig væk få meget mere ud af det end i deres hjemland mens det lands

her unfair løndumping

er det forslag som vi synes regeringen bør tage med til bruxelles det er en af de ting som vi gerne

mere fleksibelt europæisk samarbejde hvor man kan

tværtimod vil danskeren ofte kræve en højere løn

der er det typisk ekspertisen og kvaliteten af arbejdet der er afgørende for at man alligevel vælger danskeren det der er problemet når andre kommer til danmark er at det vi meget tit ser

byder sig helt ned på overenskomstniveau

måske også deltager illegale arbejdsmarked dermed forringer man den danske arbejders stilling

efter lov om højeste mellemste forhøjet almen og almindelig førtidspension en mulighed for en frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension hvilket ikke er muligt

det vil altså sige at der nu her ganske enkelt indføres en en administrativ overgangsperiode hvorefter førtidspensionister i perioden fra den første juni

enogtredivete december to tusind og tretten kan anmode udbetaling danmark om en overgang til den nye ordning

er at de førtidspensionister

skal understrege at det er en frivillig ordning og man kan selv vælge at gøre det men det er jo

på de laveste ydelser derfor kan vi støtte

egentlig at mange af dem der har beskæftiget sig med socialpolitik gennem de seneste år

blev efterladt på nogle

lave ydelser den gamle førtidspensionsmodel var ret

vil give mening at overgå og derfor er det godt at det er frivilligt men for nogle af dem som vi nu får mulighed for at løfte ind

vil det altså være et helt markant økonomisk løft

femtentusind kroner om året det er ret mange penge

ganske svær økonomisk situation

alligevel lykkes for os målrettet

og løfte en af de grupper

ikke længere kan arbejde og som måske er blevet

forskellige ting i deres liv og som ikke har de samme muligheder

som andre for at ændre på deres situation og på deres økonomiske situation uanset

være et vældig kompliceret spørgsmål

de mennesker som der her er tale om og det kan ordføreren jo se i lovforslaget og i bemærkningerne

efter den gamle ordning ud af dem er det ikke

fordel af at træde over i den nye ordning

de femogtredivetusind skønner man jo vil have fordel af det fordi de var på nogle af de lave ydelser før det er altså nogle

synes jeg ganske lave ydelser der er tale

ikke bare er noget man står og siger fordi man har

at førtidspensionister er nogle af dem der har det

økonomisk så lader vi være med at kalde det der med halvtreds procent af medianindkomsten for en fattigdomsgrænse så bruger vi det

i regeringen om den indkomstgruppe

en lavindkomstgruppe altså dem der har under halvtreds procent af medianindkomsten det er en

så den der svada om at nu giver vi nogle penge til nogle af dem der er mest økonomisk trængte

ikke mål med virkeligheden og det synes jeg ikke at man fik indtrykket af når man hørte

til en fuldt skattepligtig indkomst på ethundrede og

for en førtidspensionist på ny ordning

og syvoghalvfjerdstusind kroner

kan få i merindtægt

her kommer der så en konsekvens netop som en udløber af skattereformen med denne lov

kan personer der har ret til førtidspension efter den såkaldt gamle ordning efter eget ønske og dermed helt frivilligt overgå til førtidspension efter lov om social pension anmodningen om overgang til førtidspension efter lov om social pension kan indgives til udbetaling danmark i perioden fra den første juni to tusind og tretten til den enogtredivete december to tusind og tretten disse datoer

der stillet spørgsmål til i forhold til høringssvarene fra udbetaling danmark

et teknisk ændringsforslag efterfølgende

at det er meget vigtigt at man holder fast i de datoer som der står i lovforslaget dansk folkeparti ønsker at disse datoer bliver fastholdt da vi mener

det er selvfølgelig svært for mig og jeg tror det er svært for alle at vurdere om det er op imod en tredjedel der kan få glæde af et skift fra den gamle ordning til den nye ordning men tallet fortæller mig også at der er flere personer som vil blive kontaktet om deres ret

den nye ordning om førtidspension og som ikke umiddelbart vil opleve en fordel ved skiftet

umiddelbart vil have en fordel og derfor er det vigtigt at der er en betænkningstid jeg går også ud fra at der bliver en offentlig debat når nu de her breve bliver sendt ud derfor er det også vigtigt at man i den kontakt som udbetaling danmark tager til borgerne tydeligt giver udtryk for at det ikke er alle

fra den gamle til den nye ordning dansk folkeparti er desværre også i den her sag en lille smule bange for økonomien her tænker vi på den kommunale andel det drejer sig måske om et

det ud på otte og halvfems kommuner så er det jo relativt lidt set fra christiansborg men vi ved jo også at

mange kommuner vil finde den her økonomi på det sociale område

ikke lykkes for kl og regeringen at få forhandlet en god aftale

en situation hvor vi giver med den ene hånd samtidig

ud og sparer på det sociale område og tager med den anden hånd men nu må vi selvfølgelig se

i salen i dag der ved hvor mange borgere der vil vælge det her tilbud

er det jo selvfølgelig helt frivilligt om borgerne vælger at gå over

ordning dansk folkeparti opfatter forslaget

positivt men vi har nogle enkelte spørgsmål som vi vil stille i forbindelse med

som får mindst på den gamle ordning de vil nu kunne vælge den nye ordning og

det er altså også kun rimeligt at der er nogle der får lov til at vælge en mere gunstig

inden for de rammer der nu foreligger da lovforslaget udelukkende baserer sig på en frivillig overgang

kan vi kun se det her som en positiv ting radikale venstre synes at det er et godt forslag og kan

derfor har der været den her periode på godt tolv år hvor vi har haft en løbende debat om muligheden for at udvide til også at omfatte

tilbud gruppen der var på den gamle ordning derfor var det en stor sejr for sf da vi i skattereformen fik denne mulighed indført men når vi så ser på lovforslaget

kan vi jo også godt se at det faktisk ikke er så nemt der er mennesker på mellemste førtidspension for hvem det ikke vil være til fordel fordi de får en lang række andre forskellige tillæg og tilsvarende vil der nok også være nogle på almindelig forhøjet

indviklet for den enkelte der ligger lige der i midterfeltet men jeg har svært ved at se at det ikke

vi skal naturligvis under udvalgsbehandlingen være opmærksomme på de høringssvar der er kommet som herre rené christensen jo også påpegede der er for nogen usikkerhed om hvorvidt det kan nås men med de besvarelser som vi blandt andet har fået fra udbetaling danmark tror jeg

at det vil kunne lade sig gøre vi laver en grundig udvalgsbehandling således at hver en sten bliver vendt så der ikke er nogen

ikke har sådan ret godt styr på

har efterlyst flere gange gennem årene det har hele tiden været svært at forstå for en stor gruppe førtidspensionister at de skulle være ringere stillet end andre førtidspensionister vi er heller ikke særlig imponeret over forligspartiernes gavmildhed i denne sag glæden over det gode forslag falmer jo når man ser på baggrunden førtidspensionisterne betaler jo selv for festen gennem en væsentlig dårligere regulering af deres indtægt som følge af skattereformen mellem regeringspartierne og højrefløjen når skattereformen er fuldt indfaset i to tusind og to og tyve halter førtidspensionen fem

stik imod regeringens erklæring om at den vil måles på om den er i stand til at mindske ulighed og fattigdom glæden falmer også når man ser på

vil opleve jeg siger udtrykkeligt opleve en kompensation for nedreguleringen af førtidspensionen de sidste to tredjedele vil blive skoldet lige så meget som dagpenge og kontanthjælpsmodtagere og de mange andre der bliver ramt af en dårligere regulering hvad selve forslaget angår har vi kun én bemærkning og det er til den vejledning

gives af udbetaling danmark

store konsekvenser for den enkelte pensionist

vælge forkert da beslutningen er bindende og ikke kan fortrydes selv om pensionen efter lov om social pension er cirka tre tusind kroner højere end pensionen efter den gamle lov er der mange fordele og ydelser der er knyttet til den gamle pension disse fordele bevirker at den enkelte pensionist i mange tilfælde vil være bedre stillet ved at beholde sin gamle pension

det vigtigt at alle pensionister der overvejer eller anmoder om at overgå til den nye pension får en grundig personlig og konkret rådgivning og ikke kun en vejledning som ikke kun vedrører deres aktuelle situation men også eventuelle fremtidige ændringer i deres situation

lovforslaget er det kun de pensionister der anmoder om det der skal vejledes og

skal kun gives på baggrund af pensionisternes aktuelle konkrete forhold det er ikke godt nok der er slet ikke blevet lyttet til de mange indvendinger som

fra ældresagen ældremobiliseringen dansk handicap forbund og landsforeningen for udviklingshæmmede

vi overvejer måske at stille et ændringsforslag hvad dette angår efter enhedslistens opfattelse viser dette lovforslag svagheden ved konstruktionen udbetaling danmark det fremgår af bemærkningerne at udbetaling danmark og kommunen skal vejlede inden for hver deres myndighedsområde og at vejledningen fra udbetaling danmark bliver givet skriftligt eller telefonisk det betyder

vejledning at vejledningen sandsynligvis vil blive skriftlig og at der vil være risiko for at der vil opstå telefonkaos i udbetaling danmark dermed bliver den enkelte pensionist reelt frataget muligheden for en god personlig drøftelse med den sagsbehandler

fordele og ulemper ved at overgå til den nye pension vi håber at

i udvalgsarbejdet kan sikre at alle får ret til en personlig rådgivning og vejledning

at der er tale om et simpelt lovforslag

er jo et ganske dyrt lovforslag det koster

en

seksten en milliard

tyve og varigt koster det altså to hundrede og fyrre milliard

tale om noget billigt lovforslag

forsyningsikkerhedsafgift man vedtog den anden dag

på det her område den holder altså simpelt hen ikke førtidspensionister er ikke en del af lavindkomstgrupperne i danmark økonomi og erhvervsministeriet udgav for tre måneder siden en analyse

indkomstfordelingen i danmark

analyse hvor det man betegner som lavindkomstgruppen er mennesker som tjener halvtreds procent af medianindkomsten

af førtidspensionisterne som ligger i lavindkomstgruppen hvis man virkelig havde et ønske herindefra om at løfte folk ud af lavindkomstgruppen skulle man måske have fokuseret på at lette skatterne for selvstændigt erhvervsdrivende fordi

man kunne have fokuseret yderligere på at lette skatten på arbejde for fuldt beskæftigede

en større andel af lavindkomstgruppen nemlig to to procent så den der retorik om at der er tale om nogle mennesker som er meget

derfor synes vi at det er uansvarligt at bruge flere penge her når der dertil lægges at de mennesker med de laveste indkomster på den gamle ordning jo netop er mennesker som er gift

lavindkomstgruppen så er det simpelt hen en forfejlet retorik der bliver brugt

en fornuftig måde at bruge mange mange

kigge på som på alle mulige andre førtidspensionister er jo

vi andre måske bare klarer selv eller med venners hjælp

at førtidspensionister kan have andre udfordringer end at stå uden

nævne økonomi og indenrigsministeriets tal for hvor mange førtidspensionister

der er flere fuldt beskæftigede i lavindkomstgruppen og det synes jeg da bare hører med

at man gerne vil give nogle penge til nogen som er som er hårdt ramt og det er der helt afgjort nogle af førtidspensionisterne der er jeg vil så også sige at jeg tror der

at der altså er for mange mennesker som er kommet på førtidspension herunder også en meget stor andel af indvandrere

meget meget svært at få livet til at hænge sammen i

til de udfordringer man har i forbindelse med alle sine

det lidt ærgerligt hvis dem der sådan sidder og kigger på det her har en fornemmelse af at alle førtidspensionister ligner hinanden og nu taler vi kun om hvad man får i indkomst for førtidspensionister er jo lige så individuelle mennesker som vi er her i folketingssalen

er noget problem der er nogle af grupperne her som måske ellers ligger på den høje

ved at få livet til at fungere

til rådighed for os folketingspolitikere

hvor mange mennesker og her specifikt førtidspensionister der ligger i lavindkomstgruppen

færre førtidspensionister i lavindkomstgruppen end der er fuldt beskæftigede og end der er selvstændige

generelt set som har det specielt hårdt

spørgsmålstegn ved om vi skal bruge

hvis målet endelig var at løfte nogle mennesker ud af lavindkomstgruppen

man bruge pengene på en anden måde og løfte nogle flere mennesker ud af lavindkomstgruppen

de mennesker som får en højere indtægt her er folk som har en samlever og dermed er forsørget og har en

det vel fair nok at man tager udgangspunkt

er fortrinsvis førtidspensionister

har en samlever og dermed har en højere indkomst samlet set derfor synes

det er noget med fradraget på grund af ægtefællens indkomst og sådan

jeg har bare svært ved at se hvorfor herre joachim b olsen og

noget imod at man skulle prøve at undgå at

systemer vi har jo den nye førtidspension

og tyve er det altså varigt to hundrede og fyrre million

der kommer en mere enkel ordning men set i forhold til hvor meget det her koster mener vi bare at pengene måske kunne bruges lidt mere rationelt de kunne

hvis man ser på den gamle ordning og på hvordan den er bygget op

af flere elementer og den består af en række tillægsydelser og det kan være ret komplekst at finde rundt i så ved at overgå til den nye ordning

det mere enkelt for den enkelte at forholde sig til hvad man egentlig

det her forslag

vil betyde nogle ekstra udgifter ja men det er fordi nogle af dem der er på de laveste ydelser faktisk vil kunne få mere ud af at komme på den

der måske har fået tildelt en førtidspension lige før skæringsdatoen den første januar to tusind og tre

komme over på den nye ordning og således får mulighed for at

en indtægt der svarer til hvis de havde fået

førtidspension bare få måneder efter den første januar to tusind og tre vi kan støtte det her forslag både fordi vi synes det er fornuftigt at der kommer mindre bureaukrati

løfte en gruppe som er på nogle af de laveste ydelser

på førtidspension og ikke har mulighed for på den måde at

fordi vi er en del af skatteaftalen og det her

den gamle ordning og som altså har en lille indtægt uanset at liberal alliance

har en årsindtægt på ethundrede og otteoghalvtredstusindsekshundrede kroner det betyder at

det synes jeg ikke er nogen stor indtægt og jeg synes at det klæder folketinget og

det flertal som har fundet finansieringen til det her

over i en bedre situation derfor er

det er jo klart at dansk folkeparti meldte at de var positive vi kender

at de gerne vil gøre det godt for især førtidspensionister spørgsmålet er bare om det er andet end snak vil man være med til at bruge pengene eller vil man også

er syge de kan være ramt af psykisk sygdom de kan være ramt af fysiske skavanker de kan være slidt nederst

en eller anden situation der gør at de ikke længere er arbejdsduelige og derfor er de tilkendt en førtidspension de mennesker står ganske anderledes end andre

de står ganske anderledes end den selvstændige der godt nok måske har en lille indtægt

de her mennesker skal leve deres tilværelse på den indtægt som de har fordi de ikke har mange muligheder

at man skal have med inden man får svunget sig for højt op i lianerne når man taler om hvordan mælk og honning nærmest flyder i gaderne for de her mennesker for det er ikke det der er

fordi vi gerne ville øge gevinsten ved at være i job og ved at yde en ekstra arbejdsindsats derfor

sådan at hvis man er i arbejde hele livet

og det er jo derfor vi blandt andet også var inde og forhøje den supplerende pensionsydelse altså ældrechecken

kunne svare sig at være i arbejde men omvendt ville vi jo også give en håndsrækning til dem der står uden for arbejdsmarkedet og som ikke har mulighed for selv

det var her vi besluttede os for at give mulighed for at folk frivilligt kan overgå fra

man står med et forslag som har så store økonomiske konsekvenser

til mennesker som ikke har store indtægter

mulighed for at ændre på deres egen situation og derfor er det ganske ganske rimeligt at vi har fundet mulighed for at de som er på den gamle ordning på den lille indtægt kan overgå til den nye ordning det er

det også har været nævnt at det ikke er alle

nye ordning der kan være forskel

hvem man er gift med hvilken type overførselsindkomst eller indtægt ens ægtefælle

man har behov for det ene eller det andet tilskud

er forskel på hvornår man er blevet tilkendt forskellige ydelser og forskellige muligheder for at få hjælp forskel på om det kan betale sig for den enkelte at overgå

og det synes jeg rigtig fornuftig ting man kan få vejledning og når man så har truffet sin beslutning hvis man overgår

dansk folkeparti vil jeg sige at jeg glæder mig til at høre

at præge den her aftale vi ville i hvert fald gerne have haft flere med til enhedslisten vil jeg sige at man kan være ganske rolig vi skal nok sørge for at alle får mulighed for at få ordentlig vejledning så det ikke er telefonkaos der kommer til at stå imellem i om det kan svare sig eller ej folk skal naturligvis have den vejledning de skal have og det er jo også derfor vi har budgetteret med at det her kommer til at koste en

i den indkomstgruppe som regeringen selv kalder for en lavindkomstgruppe

procent er så nogle af de mennesker som ministeren nævnte

før skat svarende til trettentusinde og tohundrede kroner om måneden

så mener jeg ikke at man tilhører nogen høj indkomstgruppe jeg mener sådan set også det er ganske rimeligt at vi som fællesskab har besluttet os for at lige præcis den her gruppe mennesker skal have mulighed for at overgå til en ny ordning der er tale om mennesker som er tilkendt en pension

gå ud og sige jeg vil gerne melde mig på arbejdsmarkedet de her mennesker kan ikke arbejde de er i en situation som de for de

man kunne ønske sig at nogle af dem kunne men de fleste af dem må acceptere at uanset hvor meget de gerne vil kan de ikke og derfor er deres situation forholdsvis den samme i rigtig mange år

en tilknytning til arbejdsmarkedet

som ikke kan arbejde ja det er der men det er ikke alle

at når ministeren siger at jeg bare

fra økonomi og indenrigsministeriet jeg går ud fra at når de producerer noget så kan jeg tage det for gode varer

at det er noget som regeringen også står inde for da der sidder en minister i regeringen som ansvarlig leder

så var der mange flere som endte med at komme ind

mennesker som vi måske med en bedre hjælp

tilbage på arbejdsmarkedet kunne hjælpe ved at koordinere den indsats de skulle have

end det at tilværelsen bød på en pension så ud fra en menneskelig betragtning giver det rigtig rigtig god mening

mennesker som står på vippen til om en pension kan være det rigtige

her er mennesker som har været på pension i ganske mange år som har været uden for arbejdsmarkedet i ganske mange år

for nogle mennesker

rigtig mange almindelige lønmodtagere slipper for at betale topskat

gengæld alle som bidrager til at finansiere skattenedsættelsen via den justerede regulering af en række afgifter så det følger prisudviklingen og personer på overførsler bidrager ved den afdæmpede regulering og de mest velstillede familier får aftrappet børne og ungeydelsen

været behov for at få kigget på det her de grundlæggende elementer i skattereformen er derfor at sænke skatten på arbejde

til gengæld sørge for at flere vil kunne klare sig selv samtidig med at vi holder hånden under eksempelvis førtidspensionister og

mulighed for at overgå til ny ordning så de kan få et

rådighedsbeløb jeg synes at der ligger rigtig mange fornuftige elementer i skattereformen at man fjerner skatten på arbejde og i stedet for lægger den over på forbrug det vil sige i af afgifter som vi alle sammen betaler hvis man køber mere alkohol hvis man køber tobak hvis man køber de ting som er afgiftsbelagt så

regnestykke men den grundlæggende dagsorden i det er at sørge for at det bedre kan betale sig at arbejde at skatten på arbejde bliver sænket og at især de enlige og

som har små indtægter får et løft derfor gjorde vi jo også det at vi

den første ordfører er fru fatma øktem

retten til at anmode om en fleksibel

dels nogle præciseringer der skal være med til at sikre forældrenes benyttelse ved en mindre gunstig behandling under graviditet barsel eller adoption hensigten er at modernisere reglerne og fremme balancen imellem arbejdsliv og familieliv venstre og det konservative folkeparti mener at ændringen kan være med til at forbedre den enkelte families mulighed for at planlægge deres hverdag vi bakker op om forslaget fordi dansk lovgivning selvfølgelig

når de vender tilbage efter forældreorlov her kan forældre altså skriftligt bede om nye arbejdsmønstre og arbejdsgiverne skal herefter skriftligt besvare ønsket vi synes også det er fornuftigt at præcisere at

beskyttelsen ved graviditet barsel eller adoption også gælder mindre gunstig behandling det er godt at slå fast

også kan være anden dårlig behandling end fyring der betyder at arbejdsgiveren kan ende med at betale godtgørelse fordi man har udnyttet sin ret til orlov som forældre med lovforslaget kommer vi et skridt tættere på at skabe de bedste rammer for at familier i danmark kan få børn og arbejdsliv til at hænge sammen derfor støtter socialdemokratiet forslaget

lovgivning og fik at vide at det ville det ikke når man så ser på forslaget

det er en minimal ændring altså det her med at

lønmodtager skal skal kunne sende et brev til arbejdsgiveren og spørge om man kan få nogle mere gunstige arbejdsforhold

man skal have et skriftligt svar helst inden for fjorten dage og så videre det kan jo være ganske glimrende men det som jeg undrer mig

er at man skriver at det her er en præcisering og

reglerne også omfatter mindre gunstig

for mig er det simpelt hen ikke en præcisering mindre gunstig behandling

hvert fald ikke kan definere for hvad er mindre gunstig behandling er det at en er blevet forfremmet mens jeg

det eller hvad er det helt præcis

når man så også netop på det her område

omvendt bevisbyrde som vi jo har i de her sager

barsel adoption og så videre hvordan skal man

ikke en præcisering af noget som helst tværtimod er det at at få indføjet et noget

som ellers har været meget meget præcis derfor støtter vi ikke

når de vender tilbage til arbejdspladsen efter orlov ofte kan familieforøgelsen betyde at familien er nødt til at indrette sig anderledes for eksempel med hensyn til arbejdstider eller tilrettelæggelse af arbejdet i øvrigt

en fordel at man ved at det også i lovgivningen er anset som noget helt naturligt at man kan drøfte dette med sin arbejdsgiver

præciseres at man ikke kun er beskyttet mod afskedigelse i anledning af orlov på grund af graviditet barsel og adoption men også

anden mindre gunstig behandling på arbejdspladsen hvis der sker det at orloven får meget negative konsekvenser for ens arbejdsforhold

kan det jo opleves som akkurat lige så slemt som hvis man bliver udsat for en regulær afskedigelse

det er baggrunden for at direktivet sidestiller afskedigelse med anden mindre gunstig behandling

at det er vigtigt at nævne at der ikke er tale om en ændring af retstilstanden fordi det allerede indfortolkes i den hidtidige danske beskyttelse mod afskedigelse så derfor er der altså alene tale om at den eksisterende beskyttelse kommer til at fremgå udtrykkeligt af loven og det er naturligvis et retssikkerhedsmæssigt fremskridt alt i alt er der efter vores opfattelse tale om at implementere et meget vigtigt direktiv på ligestillingsområdet det sikrer en beskyttelse af arbejdstagere i forbindelse med barsels og forældreorlov som gør det muligt at forene arbejds og familieliv derfor kan det radikale venstre som nævnt støtte

at bede om fleksible ordninger på jobbet efter endt forældreorlov skriftligt og arbejdsgiveren har så pligt til at

vi tænker at det jo altid har været muligt at aftale sig til rette men vi synes at det er en klar og en positiv styrkelse for begge parter med det her krav om skriftlighed for det andet præciserer det her lovforslag at der skal være

en beskyttelse mod dårlig behandling på jobbet i forbindelse med forældreorlov allerede i dag er der jo regler om

afskedigelse men vi er meget tilfredse med at det her præciseres heldigvis har vi jo i danmark allerede en god beskyttelse i forhold til retten til at tage barsels og forældreorlov og direktivet betyder på den baggrund udelukkende mindre justeringer

altså justeringer som vi i sf anser

mindre gunstig behandling for eksempel ændringer i stilling eller arbejdsvilkår det præciseres at arbejdsgiveren også skal betale en godtgørelse hvis lønmodtageren udsættes for anden mindre gunstig behandling dårligere stilling eller arbejdsvilkår i forbindelse med fravær i forbindelse med graviditet barsel eller adoption det præciseres at

om omvendt bevisbyrde ved graviditet barsel eller adoption også omfatter mindre gunstig behandling det vil sige at arbejdsgiveren skal godtgøre at det ikke er fravær i forbindelse med graviditet barsel eller adoption der er årsagen til at arbejdstageren har fået dårligere stilling eller arbejdsvilkår alle tiltag der styrker ligestilling på arbejdsmarkedet bakkes selvfølgelig op af enhedslisten også selv om de som i dette tilfælde er små bitte skridt på vejen for os er det meget meget vigtigt

få et barn arbejdsmæssigt ikke betyder dårligere vilkår for forældrene arbejdsliv og familieliv skal kunne hænge sammen det er kun muligt hvis arbejdstageren lovgivningsmæssigt beskyttes mod fyring eller forringede arbejdsvilkår i forbindelse med at man har valgt at få et barn vi synes det er fint at der nu kræves skriftlighed i forbindelse med både anmodning og besvarelse af et ønske om ændrede arbejdstider og mønstre det giver arbejdstageren en bedre beskyttelse

den tages seriøst men også hvis arbejdsgiveren vælger at besvare anmodningen med en afskedigelse eller forringede arbejdsvilkår arbejdstagerens retsstilling vil efter enhedslistens mening dermed blive forbedret ligeledes er det især positivt at arbejdstageren med lovforslaget ikke kun er beskyttet mod usaglig fyring i forbindelse med graviditet barsel eller

vi er også godt tilfredse med at regeringen er gået videre end direktivet så beskyttelsen mod dårlige arbejdsbetingelser i forbindelse med graviditet

for eksempel omvendt bevisbyrde flere af høringssvarene nævner at der med lovforslaget ikke er tilknyttet sanktioner hvis en arbejdsgiver ikke lever lever op til bestemmelsen om at besvare en arbejdstagers anmodning om ændrede arbejdstider dette er vi enige og vil tage dette op under udvalgsbehandlingen afslutningsvis vil vi gerne endnu en gang understrege at lovforslaget kun medfører små skridt hen imod bedre beskyttelse af arbejdstagere der får børn vi er for eksempel ikke i tvivl om at øremærket barsel ligeløn og så videre ville være meget effektive redskaber i kampen for ligestilling på arbejdsmarkedet og det har vi selvfølgelig stadig tænkt os at kæmpe for desuden vil jeg nævne de mange som arbejder på det private arbejdsmarked uden overenskomst når vi snakker om ligestilling kan jeg nævne

overladt til bestemmelserne i funktionærloven det er en noget støvet lov som skal rettes op så det vil jeg spørge ministeren om hun vil se på

ved graviditet barsel eller adoption ikke alene omfatter afskedigelse

det kan jo umiddelbart lyde godt nok men spørgsmålet er dels om der er et reelt behov for en sådan præcisering dels om man rent faktisk kan tilbageføre det til eu regulering i liberal alliance hæfter vi os dels ved at dansk arbejdsgiverforening i deres høringssvar giver klart udtryk for at der er tale om en overimplementering

dels ved at der allerede er en god beskyttelse mod urimelig forskelsbehandling i dansk lovgivning det er således ikke vores vurdering at der er behov for dette tiltag på nuværende tidspunkt og i liberal alliance vil vi ikke være med til at gennemføre unødvendig lovgivning vi kan således ikke give vores støtte til dette

kan sige at direktivets formål jo er at udvide lønmodtageres

har gjort sig gældende i i dansk lovgivning i

en årrække og derfor er der også kun tale om

det skyldes at at danmark allerede har regler der

set går længere end de europæiske

kigge på funktionærloven det er ikke noget der der står på min dagsorden

at jeg selvfølgelig altid er er opmærksom på den lovgivning vi har men det synes jeg vi kan

når det står på den måde

forhandlingen er åbnet og det er fru fatma

indsatsen samt nitten nye initiativer det er en aftale mellem den daværende regering bestående venstre

socialdemokraterne dansk folkeparti og det radikale venstre om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til

aftalen bygger på et udspil fra beskæftigelsesministeren og en udtalelse fra arbejdsmiljørådet

aftalen indeholder overordnet en samlet prioritering af indsatsen og en præcis målsætning for det samme derudover er aftalt nitten konkrete initiativer der blandt andet omfatter en

ændret tilsynsordning ændrede regler om rådgivning påbud og nye initiativer i

psykiske arbejdsmiljø med videre

psykisk arbejdsmiljø og muskel skelet påvirkninger der er aftalt følgende målsætninger at antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede er reduceret med fem og tyve procent at andelen af beskæftigede der er psykisk

der har muskel skelet overbelastninger er reduceret med tyve procent

i udviklingen inden for de prioriterede arbejdsmiljøproblemer

og sytten vil der i samarbejde med arbejdsmiljørådet blive foretaget midtvejsevalueringer af hvordan det går med

aftalt at det kan være relevant i løbet af perioden frem til

tyve at justere såvel arbejdstilsyns som

indsats i takt med udviklingen på arbejdsmiljøområdet

det præciseres indledningsvis i aftalen at det er veldokumenteret at et godt arbejdsmiljø kan føre til lavere sygefravær og til at færre forlader arbejdsmarkedet før tid der er i aftalen fokus på

kan bidrage til at det danske arbejdsudbud forøges

at den danske vækst sikres og så fastslås det også at det rent økonomisk kan betale sig for virksomhederne samfundet og for den enkelte at have et godt psykisk arbejdsmiljø om det er baggrunden for lovforslaget

være usagt men som vi i dag tager stilling til at præcisere arbejdsmiljøloven

omfatter både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø det fremgår dog allerede i dag i

at loven omfatter både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø ministeren vil gerne at ingen skal være i tvivl om at det er sådan derfor præciseres det direkte i lovteksten at regeringen gerne

lovforslaget samler certifikatreglerne i arbejdsmiljølovgivningen samt at der gennemføres mindre justeringer i arbejdsmiljøcertifikatordningen endelig foreslås

strafferetlige og ordensmæssige ændringer ingen kan være uenige i hensigten men vi skal også

virksomhederne arbejdsmiljøproblemerne opstår

skal bekæmpes forslaget om indskrivning af det psykiske arbejdsmiljø i arbejdsmiljøloven tilsigter ikke at skabe ændringer i forhold til retsstillingen som vi kender

det fremgår af bemærkningerne

men også en ambitiøs målsætning jeg nævnte i min indledning at det er veldokumenteret at et godt arbejdsmiljø kan føre til lavere sygefravær og til at færre forlader arbejdsmarkedet før tid kort sagt det betaler sig også for virksomhederne samfundet og den enkelte at have et godt arbejdsmiljø

set og forstået vi har i danmark et arbejdsmiljø i verdensklasse også inden for det psykiske arbejdsmiljø der er allerede rigtig stor indsats i gang ude på virksomhederne det skal vi også huske at nævne på sådan en dag som i dag vi skal nævne at danske arbejdstagere arbejdstagere og danske arbejdsgivere hver dag anstrenger sig for at sikre et godt arbejdsmiljø et arbejde som

hvilket også er grunden til at venstre at venstre vil anbefale dette forslag

sig fra et landbrug og industrisamfund med mange fysisk belastende arbejdspladser til et viden og informationssamfund hvor der også er mange psykisk belastende arbejdspladser statistikkerne over anmeldelser og tilkendte

førtidspensioner taler deres tydelige sprog

over de sidste ti år været en kraftig stigning i både antallet af anmeldelser af arbejdsulykker og førtidspensioner

tyve planen for arbejdsmiljøindsatsen er prioriteret en indsats der reducerer andelen af psykisk overbelastede med tyve

en stor opgave for vi ser et arbejdsmarked med for eksempel vold og chikane mod fængselsbetjente sygeplejersker pædagoger plejepersonale lærere og butiksansatte ja rækken synes jo helt uendelig det bliver vi som samfund nødt til at forholde os til

det er ude på den enkelte arbejdsplads at der skal tages hånd om problemerne

fælles indsats mellem arbejdsgivere og ansatte her fra christiansborg skal vi sende et klart politisk signal om at det ikke er i orden at chikanere sine medarbejdere eller kolleger

vi skal give arbejdstilsynet de redskaber de har brug for og derfor er det godt at der nu bliver en reel sidestilling mellem det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og den indsats som arbejdstilsynet

den ændring i arbejdsmiljøloven der tydeliggør at loven gælder for både fysisk og psykisk arbejdsmiljø vi støtter også at reglerne for arbejdsmiljøcertificering af virksomheder flyttes over i arbejdsmiljøloven og at det tydeliggøres at der er skærpet straf for brud på loven når der er tale om unge

prioriterede at psykisk arbejdsmiljø skulle indgå i uddannelserne på sikkerhedskursus

det er også mit indtryk

det er sket jeg betragter det her forslag som en forenkling af lovgivningen

der kun ét sted man skal slå op for at finde reglerne

problemer med det psykiske og fysiske

også være godt

arbejdsmiljøcertifikatet jeg synes

negativ effekt

arbejdsgivere og lønmodtagere og det er heller ikke det der

jeg går ud fra at der ikke bliver noget som helst med

skal agere og jeg håber da også at virksomhederne

bliver nemmere for dem i den her situation dansk folkeparti kan støtte forslaget

som sagt ikke er den helt store nytænkning i det men

både fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt at reglerne for lov om arbejdsmiljøcertifikat foreslås indarbejdet i arbejdsmiljøloven

og psykiske arbejdsmiljø hvor det tidligere kun har været nævnt

bliver det nu skrevet ind med fuld tekst så ingen kan være i tvivl radikale venstre synes

får et godt og et langt arbejdsliv

svært at være på en arbejdsplads ikke så meget

det kan også være pauserne som giver et problem de erfaringer

har vi blandt andet fra skanderborg kommune hvor jeg har

og der havde vi altså nogle borgere som havde det rigtig svært når der skulle holdes pause

der findes også en løsning for dem tror jeg

det psykiske arbejdsmiljø bliver overset påstås det i ugebrevet a4 selv om danske lønmodtagere lønmodtagere får stadig mere ondt i det psykiske psykiske arbejdsmiljø

fanger arbejdstilsynet meget få problemer på området siger blandt andet lo ifølge rapporten bruger tilsynet

en time på den obligatoriske screening af virksomheder og

arbejdstilsynets kritiske blik falder fire gange så ofte på risiko for ulykker

er det i langt de fleste tilfælde vold og traumatiske hændelser

er årsagen siger lo sygefraværet koster samfundet en masse milliarder så vi har hverken på det menneskelige plan eller det økonomiske plan råd til at overse disse problemer der er udbredt enighed om at det psykiske arbejdsmiljø er en voksende udfordring for arbejdsmarkedet og for samfundet anmeldelser af

arbejdsbetingede lidelser med udgangspunkt i et dårligt psykisk arbejdsmiljø er i stigning og fra politisk side er området udpeget som et prioriteret indsatsområde indflydelse på eget arbejde er en hjælp til det gode arbejdsliv lovforslaget samler endvidere certifikatreglerne i arbejdsmiljølovgivningen og gennemfører mindre justeringer af arbejdsmiljøcertifikatordningen lovforslaget udmønter

radikale venstre vil anbefale at støtte l en hundrede og tolv og

ramt af stress fordi de oplever en alt for stor arbejdsmængde

det ender jo også jævnt hen med at nogle bliver udbrændte og i værste fald havner i en position hvor de ikke komme

forøger arbejdstilsynets kontrol med blandt andet de her fagområder og at man har skaffet finansiering til det

sf er meget tilfredse med at udtrykket psykiske arbejdsmiljø på den her måde nu udtrykkeligt er skrevet ind i arbejdsmiljøloven

er naturligt og fornuftigt at reglerne om arbejdsmiljøcertificering nu overføres til den her lov

man kan dog sige at det er en form for signallovgivning når man ændrer formålsparagraffen så den både omhandler det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø i modsætning til denne lovgivning kan vi jo konstatere at dansk arbejdsgiverforening maler fanden på væggen de skriver

risiko for at ændringen på sigt kan danne grundlag for initiativer og en skærpelse af tilsynspraksis som ikke relaterer sig til de væsentligste udfordringer på arbejdsmiljøområdet jeg håber på at de har misforstået hvad lovændringen betyder

skal laves initiativer og en skærpet tilsynspraksis på det psykiske

med målretningen af forebyggelsesfondens midler og jeg håber på

så vi kan nå målsætningen på det psykiske område

godt tilføje at der skal mere til i fremtiden der er store problemer ikke mindst når vi kigger på den underskov af små entreprenører som misbruger arbejdere fra blandt andet østeuropa

jo set store danske entreprenører som for eksempel pihl og søn som uden blusel lukker øjnene

underentreprenørers fup og svindel så jeg synes at vi skal stramme op på tilsyn og kontrol på det danske arbejdsmarked desuden indeholder forslaget også nogle mindre ændringer for det første handler det om at arbejdsmiljøcertificeringen bliver indarbejdet i arbejdsmiljøloven det handler om en forenkling som vi kan gå ind for i forlængelse af

at vi skal se på om vi kan gøre certificeringen mere effektiv når vi snakker

forebyggelse det er jo det vi har som vores målsætning desuden indeholder forslaget nogle mindre ændringer ændringer som vi også godt kan gå ind for til sidst vil jeg sige at det såkaldte metodeudvalgs rapport fra nitten fem og halvfems er blevet noget gammeldags det er jo et kompromis som vi ikke kan bruge i dag når vi snakker om det psykiske arbejdsmiljø vi bliver nødt til at se på dette hvis vi skal nå længere med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

løse herinde fra christiansborg da det i høj grad drejer sig om relationer mellem mennesker på de enkelte arbejdspladser da det er vores opfattelse at der er utrolig meget fokus på det

psykisk arbejdsmiljø så finder vi at det er en lille smule unødvendigt at skrive det ind i lovgivningen det er ikke fordi vi ikke synes det er rigtig godt med et psykisk

et større problem i danmark at flere bliver syge af ikke at arbejde end at gå på arbejde vi har rekord i antallet af mennesker i den arbejdsdygtige alder som står uden for arbejdsmarkedet

fokus skal rettes hvis man ønsker at gøre folk

unødvendig lovgivning

kan både være elementer der relaterer sig til det psykiske

det fysiske arbejdsmiljø arbejdsmiljøet er jo vigtigt for hvordan vi i det hele taget kan leve vores liv for ulykker nedslidning dårligt arbejdsmiljø kan have utrolig store konsekvenser ikke alene for arbejdsevne og arbejdssituation her og nu

for hvordan resten af ens liv bliver derfor er det uhyre vigtigt at vi har arbejdsmiljøet højt

at det her lovforslag selvfølgelig skal ses i sammenhæng med de mange initiativer vi tager i regi af forebyggelsesfonden

have et fokus på arbejdsmiljøproblemstillinger over en bred kam men men ikke mindst

nyt fokus på det psykiske arbejdsmiljø jeg tror i forlængelse af det herre joachim b olsen siger at det

at problemer med arbejdsmiljøet er noget der skal løses på den enkelte arbejdsplads det er et ledelsesmæssigt ansvar det er et ansvar kollegaerne imellem

at det selvfølgelig er lovgivningen der både er præmissen og forudsætningen og rammerne for at det kan lade sig gøre vi kommer heller ikke uden om at det det

med de midler der er i forebyggelsesfonden er nødvendigt at prioritere arbejdsmiljøindsatsen i den retning hvor vi kan se der er udfordringer

hvor jeg selv er er optaget af nogle af de problemstillinger der

og andre erhvervsgrupper oplever fra tid til anden og nogen ofte den belastning det er at man bliver slået

at man bliver truet at man

enten vold eller noget der er i nærheden deraf hvad jo

på alle mulige måder er uacceptabelt

i det hele taget så jeg takker for opbakningen til

forslaget her nu får vi slået fast

samlet under ét fordi begge elementer er afgørende for om vi har et godt